på demokrati

jeg vil gerne benytte lejligheden til her i dag at sige tak til alle på tværs af dagligdagens skel for at have udvist sympati og solidaritet over for det franske folk i disse dage tak til de rigtig mange tilkendegivelser der har været fra alle kanter om betydningen af at vi står sammen i en svær tid det får ikke problemet til at gå væk men jeg tror det betyder meget endda jeg har på danmarks vegne kondoleret over for præsident

også gjort det klart og vil også gerne gøre det her i dag at danmark vil fortsætte vores urokkelige deltagelse i kampen mod terrorgruppen isil det internationale samfund står samlet i en stærk fordømmelse af terrorhandlingerne europas stats og regeringschefer har udtalt at angrebet i paris er et angreb mod os alle vi står sammen med det franske folk og den franske regering det er også den solidaritetserklæring der

lydt fra eus forsvarsministre der netop har været forsamlet til møde vi skal bekæmpe ekstremisme

vi skal være åbne om risikoen

lige holde hovedet koldt for eksempel i vurderingen af risikoen for at der gemmer sig terrorister blandt flygtningene som kommer hertil vi

hvad terroristerne ønsker at skabe destabilitet at slå en kile ind mellem mennesker jeg tror at der hos os alle melder sig spørgsmålet kunne det samme ske her

og der findes jo desværre ingen garanti mod terrorangreb terrortruslen mod danmark er alvorlig det var den inden angrebet i paris og det er den fortsat vores myndigheder er meget opmærksomme og følger trusselsbilledet nøje samarbejder med myndighederne i andre lande om at efterforske og forebygge terrorhandlinger og efter angrebet i københavn i februar tog den daværende regering initiativ til at styrke myndighedernes muligheder for at forebygge fremtidige angreb at sikre de nødvendige ressourcer der blev indgået en ganske bred aftale om en solid indsats mod terror det var nødvendigt og det var

vi har i øjeblikket tre lovforslag vedrørende værn mod terror til behandling her i folketinget

at terroraktionerne i paris har rystet os alle sammen igen er europa udsat for bomber og kugler mange mennesker har mistet

endnu flere er såret og hundredvis af franskmænd har mistet deres kære

det værste angreb på frankrig siden anden verdenskrig

angribes også vi danskere situationen kalder i mine øjne på den tungeste alvor her i folketinget og det skal også bestyrke os i flere ting

alene vi er oppe imod en fjende der ønsker mørke hvor der er lys had

største trussel på mindre end et år har terroren nu ramt europa for tredje gang

få dage siden mistede mange mennesker livet i libanon og både i mellemøsten og afrika angribes børn og voksne og for det tredje

vil vi danskere ikke tillade nogen at kvæle det åbne og frie samfund vores værdier

det samme er vores ønske om et stærkt politi og efterretningsarbejde og vi insisterer på en stærk indsats imod enhver tendens til radikalisering i vores samfund men det er samtidig afgørende at vi holder fast i det der adskiller os fra de andre og inden vi bevæger os videre i den her spørgetime bør vi få på plads synes jeg at der ikke er politisk opbakning til de udtalelser som formanden

og respekterer krigens love og at børn aldrig kan blive målet for en dansk militær indsats jeg mener ikke

herre søren espersens udtalelser kan få lov at repræsentere dansk udenrigspolitik

gerne høre om statsministeren er enig med mig i

skaber også et håb i mig om at vi senere i dag forhåbentlig bliver i stand til at indgå

en aftale om hvordan vi dimensionerer politiet i relation

har jeg jo noteret mig at søren espersen selv har følt et behov for at præcisere de udtalelser der faldt det har jeg noteret mig med glæde for jeg kan på vegne af regeringen sige at

gør vi det på folkeretligt grundlag

modpart og så vidt muligt muligt

og når franskmændene i dag taler for at den internationale koalition må tage et større også militært ansvar for bekæmpelse af islamisk stat så er jeg enig i synspunktet ord rækker ikke lige så vigtigt det er at slå det fast lige så vigtigt er det jo at både vi danskere og vi europæere er fuldstændig klare i vores kommunikation også til befolkningerne i mellemøsten vi står på deres side islamisk stat er ikke alene en fjende af danmark af demokratiet af friheden og af europa det er en fjende af hele menneskeheden derfor er udsagnet om

den rigtige måde at gribe opgaven an på

at de danske værdier om frihed

sejre igen men at vi samtidig erkender at ord desværre ikke længere

et f seksten bidrag vi er stærkt committet

åbne over for at diskutere på hvilket mandat det skal finde sted altså principielt også åbne over for om man kan bombe i syrisk luftrum hvis der er brug for det på det tidspunkt hvor vi er klar til en genudsendelse og hvis der bliver behov for en genudsendelse forinden vi nu og jeg føler så ikke det er mellem spørgeren og

bredere her i salen taler uenigheder

det er vigtigt at få sendt det signal til verdenssamfundet

der er så småt kommet gang i en proces i wien og det fromme ønske vi alle kunne

at dem der sidder med nøglen til at løse op for konflikten og i sidste ende

det jo ikke en militær nøgle tager den nøgle frem og låser konflikten op sådan at den diskussion der har været i weekenden om

en en abstrakt eller hypotetisk

bekæmpelse af terror og jeg vil i lighed med statsministeren opfordre alle folketingets partier også dem der ikke har tradition

at bakke lovforslagene op så vi har det stærkeste og mest effektive værn mod terror jeg kunne godt tænke mig her

en problemstilling som ligger mig meget på sinde og som jeg tror vi bliver nødt til at have meget mere fokus på nemlig tilstedeværelsen af det man kan kalde hadprædikanter i vores samfund ekstreme religiøse formørkede kræfter der kommer hertil ofte fra andre lande der bruger prædikestolen talerstolen

formidle budskaber der går imod vores demokrati og vores frihed som radikaliserer børn og unge og som skaber dybe skel i vores samfund er statsministeren enig med mig i

et kalifat som gør at de rettigheder som de kan prædike deres ondskab på

man sige retssamfundets dilemma nummer et og det er fru mette frederiksen jo også meget bekendt med fordi fru mette frederiksen indtil for nylig sad som landets justitsminister præcis i det her krydsfelt mellem grundlovens grundlovens frihedsrettigheder og så den politiske ambition om at handle op imod det jeg kan forsikre spørgeren om at vi inden for rammerne af den danske grundlov er parate til at gå så langt man kan for at tage et opgør med hadefulde

og indre radikalisering af børn og unge her er jo en af vor tids største terrortrusler og det at vi iblandt os har mennesker der får tilladelse til at komme til danmark

mod vores jødiske befolkning mod mennesker der er homoseksuelle mod kvinder mod demokratiet og friheden bliver vi nødt til at håndtere på en anden måde end tidligere jeg nåede som justitsminister at igangsætte et arbejde jeg nåede ikke

hvordan det går med det arbejde mit forslag er at hvis en hadprædikant optræder eksempelvis i london

skal vedkommende ikke længere have fri adgang til at kunne rejse videre til madrid eller berlin

københavn eller til grimhøjmoskeen

så ingen bare kan påkalde sig frihedsrettighederne

det mest dyrebare vi har

kræfter der med deres tale og deres tanker underminerer vores mulighed

danmark og et frit europa derfor et konkret spørgsmål kan vi møde hinanden i spørgsmålet om meget mere håndgribeligt at tage fat om de hadprædikanter der er med til at underminere selve fundamentet for et frit

sådanne forslag kom ikke og det siger jeg ikke for at være polemisk men det siger jeg jo

en måde til at håndtere det der er et reelt

at vi lever i et retssamfund at vi hylder ytringsfriheden forsamlingsfriheden det er det kæreste vi har

i paris ligesom det blev angrebet i københavn i februar og så skal vi håndtere den ja undskyld mit danske nærmest perverse

hvis de fik held til det at få alle de her rettigheder til at erodere det er et dilemma og jeg gentager mig selv når jeg siger at så langt vi kan inden for rammerne af vores grundlov er vi parat til at bekæmpe det vi er jo i gang også med nogle af de beslutninger der blev truffet i politiske aftaler før folketingsvalget og som nu skal udkrystalliseres om at opbygge kompetencer bredt i hele det danske samfund tre tusind fagpersoner

rent ressortmæssigt ligger det jo hos justitsministeren og hans dør vil stå åben

på plads for det er holdningerne vi skal mødes om når vi nu er i så god gænge

er sekunder tilbage så lad mig stille det næste

op og tager den alvorligt

nok smerter os alle sammen mest og som også er svært rigtig at få greb om fordi vi er et fredeligt folkefærd man siger om os danskere at vi

forståelsesmæssigt at der er mennesker der hader vores livsform så meget

midt iblandt os med vores egne værktøjer og alt hvad vi kan gøre for at gendrive det er vi åbne over

når tiden er så knap som den er kan vi også

give hinanden et holdningsmæssigt tilsagn om

områder sådan at vi her i fællesskab i folketinget gør alt hvad vi kan for at forhindre flere unge i at drage ud som såkaldte hellige krigere med en enorm terrorrisiko ved deres tilbagevenden

stimlet sammen ved forskellige anledninger har lagt blomster og tændt lyd ved den franske ambassade på alle mulige leder og kanter har danmark vist at vi er et land der står tæt

franskmændene i det franskmændene går igennem og det franskmændene selvfølgelig

opbakning og støtte også til regeringen til den indsats der skal pågå

at statsministeren har gjort det godt som

vi skal være realistiske men vi skal også erkende at der er farer derude der vil danske værdier vestlige værdier til livs og at ord ikke rækker

bare glæde os over man skal aldrig

over at der er nogle der på den måde omvender sig et af de steder hvor det stadig væk ikke er lykkedes os at få statsministeren helt med på på det vi synes

et spørgsmål til statsministeren i den henseende

en bekræftelse af at forudsætningen for at vi

er at de ydre grænser i schengensamarbejdet er

er paradoksalt hvis de ydre grænser ikke er sikre hvorfor skulle det så være en forpligtelse for landene i schengensamarbejdet stadig væk

brug for at europa tager det mere alvorligt at passe på sin

er varm tilhænger af den frie bevægelighed det har gjort

danmark rigere men det skal selvfølgelig

være sådan at vi har mulighed for at passe på vores land og det har vi også inden for rammerne af schengenaftalen det er blandt andet derfor

at frankrig oven på den her forfærdelige begivenhed har kunnet tage det instrument i brug at lukke grænsen

så desværre konstatere at det i sig selv

ikke er det fulde værn blandt andet ved vi fra åbne kilder at en de personer der øjensynlig havde været involveret i det her angreb altså rent faktisk rejste

en grænse som i princippet var lukket ned efter at forbrydelsen havde fundet sted så vi skal passe på med om vi søger den

ægte tryghed eller et symbol på tryghed men på det helt overordnede plan

for nu at bruge et af spørgerens yndlingsudtryk vi har rent faktisk øget vores tilstedeværelse og antallet af stikprøvekontroller i lyset

er det så ikke rigtigt som man diskuterer og det gjorde man for den sags skyld også før de forfærdelige ting i paris

for at landene kan iværksætte egne grænsekontroller altså min pointe er egentlig i

statsministeren hvis et regelsæt er på en bestemt måde og halvdelen af regelsættet ikke længere eksisterer i den virkelige verden hvordan kan den anden halvdel af regelsættet så

vi har om hvad der er sket i paris det er jo ikke foldet fuldt ud

egentlig også det der lå i lige

skabe rum til omtanke

i frankrig sidst og som vi også så det i københavn

og i frankrigs situation derboende

en mulighed for at skærpe vores grænsekontrol hvis situationen er til det vi har i dag en stærkere kontrol ved vores grænser end vi havde før begivenhederne i februar og før vi så migrationspresset

beredskab til at justere op hvis vi vurderer at omstændighederne

det jeg spørger til her er i virkeligheden lidt mere generelt og

at forudsætningen for forbuddet mod grænsekontrol landene imellem er at de ydre grænser

sikre hvis de ydre grænser ikke er sikre hvordan kan det forbud så stadig væk være eksisterende det er det jeg synes er et mysterium og det er i virkeligheden også det jeg gerne vil have regeringens svar

at det er under pres derfor er der også brug for at europa gør noget ved det det er jo kernen i de diskussioner der pågår i øjeblikket senest på det møde jeg selv deltog i i valetta i sidste uge at man er nødt til at tage mere alvorligt at beskytte den ydre grænse man er nødt til at bygge frontex op man er nødt til at stille ressourcer til rådighed for de lande der ligger ved de ydre grænser så de får en mulighed for at tage alvorligt at beskytte den ydre grænse for ellers kommer hele systemet under pres må jeg så ikke sige om grænsekontrol i relation til terrorbekæmpelse at

er nødt til meget at overveje hvilke ressourcer man i givet fald skulle sætte ind for at opretholde en grænsekontrol i gammeldags forstand hvor alle mennesker skal kontrolleres og vise pas

op imod at de ressourcer så i hvert fald ikke samtidig kan bruges et andet sted og med de mønstre vi har set og med det problem vi har med at vi nærer onde kræfter i vores egne rækker tror jeg meget på at ressourcerne er bedre anvendt ved at styrke vores efterretningstjeneste vores politi

vores medfølelse går til ofrene for det frygtelige der skete

at vores sympati og medfølelse samtidig og på præcis samme måde går til alle andre ofre for terror

uanset om man er fra mellemøsten

om man er fra afrika eller fra europa det var vigtigt og det var godt at statsministeren sagde det jeg vil også gerne kvittere for statsministerens meget klare pointe om at de eneste der ønsker at skillelinjen skal gå mellem muslimer og vesten er terroristerne

netop nu hvor vi alle sammen er chokerede og vrede og jeg tror

er mange der er bange og med god grund så er det

hammervigtigt at man holder hovedet koldt og klart og derfor blev jeg ligesom

ret rystet da jeg hørte herre søren espersen som jo ikke er hvem som helst men som faktisk er formand for folketingets udenrigspolitiske nævn sige at nu skulle man til at angribe børn og kvinder altså civile og jeg hører statsministeren sige at

misforstået jeg synes jo herre søren espersen

og derfor synes jeg også det er vigtigt at statsministeren helt tydeligt siger at at det åbenlyse brud på genèvekonventionen som herre søren espersen lægger op til nemlig at angribe kvinder og børn naturligvis ikke

er herre søren espersen og

at vi skal respektere den humanitære folkeret

at vi også kan kende os selv og ikke går andres ærinde og jeg har også noteret mig at herre søren espersen har præciseret sine udtalelser

så er der jo en udfordring i at

vi har er en fjende der helt åbenlyst ikke respekterer genèvekonventionen eller noget som helst andet men som optræder civilt og forskanser sig bag civilister så der er et dilemma her det rokker ikke ved at når vi deltager i militære aktioner så sker det inden for rammerne

konventioner og folkeretten og der går vi efter militære

selvfølgelig skal danmark stå på den rigtige side af genèvekonventionen fordi danmark jo netop ikke skal besvare terroristernes barbari med barbari det der skete i paris understregede i allerhøjeste grad hvad det er for en kynisme og brutalitet islamisk stat står for og dermed også hvad det er for en kynisme og brutalitet de mange mennesker der flygter fra islamisk stat i syrien flygter fra der er god grund til at flygte statsministeren og regeringen har fremlagt et forslag der blandt andet går ud på at man fratager nogle af de her flygtninge retten til at få deres familie i sikkerhed i de

første tre år krig splitter jo familier ad og det er en tragedie bør danmark ikke netop arbejde for at familier bliver samlet igen frem for at fastholde den splittelse

mig for at jeg havde rakt den her følelse af forfærdelse ud ikke bare til ofrene i paris men enhver der mister sit liv til terrorister enhver der dør derude

men derfor kan det jo ikke række til at vi så siger at enhver enhver der oplever det globalt

kan håndteres i danmark kan vi give husly til i danmark

derfor hvor trist det

handler alting om at finde nogle balancer

sikre integrationen i det her samfund sikre at vi kan leve i harmoni med hinanden og sikre at når vi møder hinanden i s toget intuitivt tænker at vi er her fordi vi skal være her uanset hvordan vi ser ud så er vi nødt til at finde en formel hvor vi får

kampen mod islamisk stat er jo den finansielle støtte som gives fra

har meget stor samhandel med og et andet problem er at vores nato partner i i tyrkiet i årevis har ladet islamisterne få få fri passage over grænsen samtidig med at vi oplever tyrkiet

angribe de kurdere som faktisk kæmper på demokratisk grundlag

islamisk stat i syrien

som saudi arabien det kunne være gennem økonomiske sanktioner og vil statsministeren og regeringen tage fløjlshandskerne af over for den tyrkiske regering og dens angreb på kurderne i syrien og

synes om eller ej men det er en realitet hvis ikke lande som saudi arabien iran og tyrkiet indgår i en alliance af lande der presser en løsning frem

vil krigshandlingerne fortsætte og presset på europa

derfor tror jeg ikke at det vil være

klog strategi i vores egen også nationale interesse at starte med bare at tage fløjlshandskerne af og piske løs

vi er beroende på at få trukket med hen til et forhandlingsbord og hen til nogle løsninger som flytter

dels i forhold til at håndtere den konkrete flygtningesituation herhjemme og holde øje med hvad svenskerne gør

globale løsning eller mangel på global løsning som der er på nuværende tidspunkt derfor

et åbent spørgsmål hvad foretager regeringen sig i den forbindelse hvad

taget af initiativer i den forbindelse

det som vi kan følge på skærmen som borgere i det her land er selvfølgelig nogle begyndende bevægelser i forholdet mellem usa og rusland tyrkiets involvering

men er der noget konkret som

handler det om jamen det handler om at danmark deltager i koalitionen mod isil substantielt

må vel med rimelighed sige at hvis alle deltagende lande forholdsmæssigt ydede det samme bidrag som danmark ville styrken i kampen mod isil være noget større end den er nu så vi har legitimitet

at presse på og vi signalerer også vilje

yde mere det er blandt andet i det lys man skal se weekendens debat om

af f seksten fly vi deltager

for at presse kan man sige den europæiske dagsorden det rigtige sted hen

at vi har forsøgt

presse en debat frem i europa der handler om at vi skal have tilstrømningen under kontrol og ikke kun diskutere hvordan de skal fordeles det er en dagsorden som

stadig mere realistisk og det er jeg glad ved det hviler jo blandt andet på at danmark har givet tilsagn om substantielle bidrag til frontex til eus

nærområdeindsats med videre for også derved at få legitimitet til at sige at andre skal gøre noget mere vi har på det topmøde der var på malta i valletta

et budskab der handler om mere konditionalitet i vores bistandspolitik altså at når vi i den vestlige verden understøtter udvikling i

skal der ydes noget til gengæld bare for at give et indblik i nogle af de ting vi

aftale kan bringes frem til en egentlig aftale som

flere formål i sig et af dem er

at de millioner af flygtninge der er i tyrkiet ikke pludselig sætter sig i bevægelse og at sikre at den transit der finder sted igennem tyrkiet og presser europa ikke finder sted

det er jo noget for noget og det der skal ydes til gengæld

en substantiel økonomisk bistand til tyrkiet for at kunne løse den her opgave og så i øvrigt en dialog om emner der interesserer tyrkiet blandt andet visumfritagelse og andet åbning af nogle lukkede kapitler det er dilemmafyldt men omvendt må man sige at det

åbnes nogle kapitler med tyrkiet

resultater som virker og at vi ikke kun kan være idealister i den sammenhæng der er simpelt hen noget realpolitik her som

tage ved lære af den tidligere tyske kansler helmut schmidt som desværre nu

i den grad var mand for også at vægte realpolitikken og det skal vi også gøre

i fremtiden og jeg håber at det lykkes os samlet også med et bredt flertal

gode resultater

socialdemokratiet for det konstruktive bidrag der bliver

og havde den der fornemmelse af at her står der en statsminister der på vegne af danmark

det der var interessant ved talen

sikrer sammenholdet i danmark på tværs af kulturelle og religiøse forskelle så hvad har regeringen

af overvejelser i forhold til at styrke det indre sammenhold på tværs

havde nogle jo nok løst udfordringen på et eller andet tidspunkt

en anden kulturel baggrund anden religiøs baggrund end

skal svare på et helt overordnet niveau

gå på to ben det skal gå på at vi stiller krav og udtrykker forventninger herunder også den forventning det der lå i udvekslingen af ord mellem mig mellem mig og

at hvis man vælger danmark til skal man altså også vælge danmark til vi kan ikke acceptere at man ønsker

i et land som hylder demokrati og ligeværd og frisind og ytringsfrihed og at man bruger al sin energi energi på at erodere det

vi er også nødt til at være skarpe og kontante

at den her universelle velfærdsmodel vi har bygget op

udvikle nogle af de værktøjer der skal til for at folk der er i vores samfund som har en sværere start i livet og det kan man godt have hvis man er født ind i en indvandrerfamilie man kan også have det hvis man er

den hårde barkede næve i forhold til folk der træder ved siden af og så den varme

og misbruger og udnytter

ikke kun vækker forargelse hos mig men jo da heldigvis også hos masser af muslimer som føler

mellem islam og vesten skillelinjen går mellem formørkede kræfter og oplyste kræfter mellem ufrihed og frihed mellem

for mig også et forsøg på at få sagt til den danske befolkning at nu skal vi skal vi holde tungen lige i munden

den danske befolkning gør jeg følger jo også med på facebook og jeg kan også se

og en polariseret debat men min klare oplevelse er

danskerne som som danskerne er absolut flest godt forstår at balancere det og ved hvad det er vi har været vidne til i weekenden i paris og hvad vi ikke har været vidne

være at alternativet simpelt hen kaster sig ind og bruger sin politiske indflydelse

danmark er et land der er i gang med en grøn omstilling det skal vi blive ved med at derfor møder vi også op med både moralen i behold og

næste uge igen men hvis man føler at ting skal gøres anderledes end det regeringen gør jamen så er der jo kun én mulighed

møde op og give noget og tage noget sådan er politik også det vil jeg bare ønske held og lykke med

som statsministeren kaldte en ond og falsk skillelinje mellem vesten og islam

at man holder fast i at

bidrage til at der ikke bliver skabt falske skillelinjer statsministeren talte selv tidligere i svaret til fru mette frederiksen om det vigtige dilemma

balancen mellem at værne om den frihed som vi står for og som er en grundlæggende del af vores samfund

jeg også sige på radikale venstres vegne at vi har bidraget

hvor vi bidrager og det gælder også

de tiltag vi tager herhjemme til gengæld er vi altid på vagt over for symbolske tiltag som begrænser hele eller dele af befolkningen

til at tænke tro tale tale og forsamles og det er den balance vi skal finde og der synes jeg ikke der er plads til panik eller

udtalelse står vel for sig selv særlig efter i dag hvor så mange har taget afstand fra den

når regeringen forleden sløjfede det udvalg som den tidligere regering havde nedsat

at kigge på det samlede danske terrorberedskab og balancen

fra regeringens side for jeg kan høre at man overvejer nye tiltag i kølvandet på

frygtelige terroranslag i paris men så var det måske

en meget god idé for netop at sørge for

båret af følelser

lige præcis gennemførte det udvalgsarbejde så vi fik en samlet belysning af vores terrorberedskabs effektivitet og balancen

der umiddelbart kan handles på og hvor der ikke er brug for udvalgsarbejde men for handling og det har vi prioriteret

trække ind i de aktuelle forhandlinger som forhåbentlig munder ud i en aftale i løbet af i dag

se hvordan det går så forbeholder regeringen sig ret til at arbejde videre og det gør vi jo også altså jeg har

mit første indlæg her i dag bebudet tiltag som som er på lovprogrammet og jeg udelukker da heller ikke at det kan være meningsfuldt at have arbejdsgrupper taskforces eller udvalg og dem vil vi så i givet fald

om der havde været progression i arbejdet sagt på en anden måde lige ud havde der været et udvalg som havde arbejdet så det sprøjtede fra neglene og der lå et stort set færdigt produkt så havde det også være en del af overvejelsen da vi skulle tage stilling til om arbejdet skulle fortsætte men men

helhedsorienteret blik på hvordan vi får et effektivt værn mod terror

er jo mange andre lande der har brugt tid og kræfter på det lande vi normalt sammenligner os og samarbejder med for usa og england mange steder

fundet ud af at nogle af de værktøjer man tidligere tog i brug i kølvandet på terroranslag viste sig

jeg bare advare mod at man bare lægger nye ting til uden at overveje

og har været det hele tiden men vi er hele tiden nødt til at

for nogle strukturer fjenden arbejder efter og så stille det skarpest mulige værn op mod det og der er det da vigtigt

vi er enige om på et overordnet niveau og så skal det jo stå sin prøve i det konkrete at alt hvad vi gør skal balanceres op imod

samtidig ønsker fortsat at leve i et retssamfund

beskyttelse af af individet

at undgå at sælge ud af det for at beskytte os i kampen mod nogle der sådan set ideelt ønsker at de rettigheder aldrig havde eksisteret det er en balance og det er noget man dynamisk

vilkårene i danmark skulle ændres fuldt og helt op på et øjeblik skulle indføres grænsekontrol der vil

ladet sig gribe af den panik der var fremherskende der

det fordi jeg synes det er vigtigt at der ikke opstår en skillelinje mellem de flygtninge der kommer til danmark og os der er her i forvejen som relaterer sig til den konflikt

den samme fjende som viste sit grimme ansigt her i europa i

indkvartere folk i telte efterhånden som

vejrmeldingerne viser at den første sne er på vej mod danmark

passivisere asylansøgere i lejre

at det skulle bidrage til at der kom færre asylansøgere det fører kun til én ting og det er det modsatte af det statsministeren tidligere har talt om nemlig en hurtig integration hvor folk hurtigst muligt forsørger sig selv det kan vi gøre bedre og det bør statsministeren genoverveje for ikke at dyrke en falsk

løse den ekstraordinære opgave vi har på en måde som kan håndteres økonomisk praktisk logistisk og også på en måde der

danskernes hverdagsliv det tror jeg for jeg tror at hvis vi vælger

hvor man for eksempel ikke turde benytte et telt før man havde beslaglagt den sidste håndboldhal

en reaktion i befolkningen det er vi åbenlyst ikke enige om og sådan er

men jeg vil bare gerne lige understrege at mine motiver

finde en balance der sikrer at antallet er et vi kan håndtere

den måde vi håndterer det på også er håndterbart

den langsigtede forudsætning for at danskerne tager den her opgave på sig

er skræmmende men sådan set også ganske bekymrende for vores sikkerhedssituation og det sikkerhedsbillede vi har fremadrettet jeg tror at alvoren er gået op for alle både herhjemme og i europa men sådan set også bredere internationalt ikke mindst i forhold til

i paris på det tidspunkt men også efterfølgende vores aktion i nordirak

fly og bomber nu er vi så til stede med en radar og de danske fly er tilbage i københavn

meget nuanceret og mindre symbolsk på det politisk og det synes jeg også statsministeren

udtryk for i den her debat

gjort for hans tale på kongens nytorv og jeg vil

vi skal stå sammen vi står fast vi går ikke på kompromis

på baggrund af det vi har set i paris

ikke på baggrund af det der er sket vil samle alle folketingets partier

ikke havde denne position så er der et udtalt ønske om det er

tror at der et sted er et behov for at folk får indblik i

konkret er sket i paris og hvad der er de afledte effekter

danmark og trusselsbilledet med videre det har vi et organ til i folketinget

det øvrige gensvar synes jeg umiddelbart og jeg siger det

positivt som jeg også tænker det falder

noget af det relaterer sig til den her meget konkrete dagsorden der kommer på det næste topmøde altså allerede søndag otte dage

militære udfordring i relation til isil noget handler om hvordan vi drejer vores bistandspolitik så den bliver konditionel det er jo blandt andet noget af det man sidder og diskuterer

finansloven i relation til at regeringen

har foreslået en reduktion i vores bistandsniveau så på en eller anden måde føler jeg måske at hvis vi

så ville det måske være udtryk for at vi bare sad og kradsede i nogle overflader i forhold til at man arbejdede i dybden med de her forskellige ting i de forskellige relevante

set baggrunden for at jeg ikke for nærværende har indkaldt til sådan et møde som efterspørges

men viser der sig at være en bred efterspørgsel på det

de ord der blev sagt på kongens nytorv nemlig at vi skal stå sammen nu har jeg

at vi skal bombe civile

også noteret mig at dansk folkeparti i dag foreslår

mali hvor de jo skal ned og

grupperinger i det nordlige mali eller i hvert fald være fredsbevarende i

der blev taget yderligere initiativer vi sidder sådan set lige præcis i disse timer

i regi af af finanslovsforhandlingerne og derfor har det bare været min vurdering at

et rum ved siden af for at sidde og diskutere de temaer som i øjeblikket er

i øvrigt har en forhåbning om

vil repræsentere så meget merværdi men jeg

helt uden arrogance eller andet

det det jeg under alle omstændigheder kan garantere er at i forhold til de mere sikkerhedsmæssige aspekter hvad betyder det vi har set i frankrig hvor meget ved vi om det også ud over hvad man kan sige her i salen hvad for en implikation er der for danmark

drage omsorg for at brede det ud i de relevante fora og her er det jo blandt andet

have forhandlet om politiet det har sf gjort adskillige gange

sf også et stort ønske om at gøre denne

sammen er vi sådan set stærkest og det tror jeg også politiet synes ville være bedst

følelse af at nu skal vi respondere sammen så er der jo også en politisk virkelighed der handler om

betales så det er jo fint at der er

principiel enighed om at man skal styrke sit beredskab men der skal også være en enighed om hvordan regningen skal samles op bare for at give det som et eksempel ikke og så god er verden jo ikke at vi så kan man sige

i vores terrorbekæmpelse som vi holder fast i og det mener jeg faktisk også

vil drage omsorg for og sikre at alle får det nødvendige indblik i danmarks situation i de fora hvor det kan finde sted på en sådan måde at man også kan få et oplysningsgrundlag

hvor ungdomspolitiske organisationer med så kort varsel stabler sådan et arrangement på benene

og netop danskernes tryghed og bekæmpelse af terrorisme vil

danskernes tryghed og derfor kæmper vi også for et stærkt politi og hårde straffe til forbrydere derfor kæmper vi for at styrke den politimæssige indsats i vores grænseområder og give et løft til kampen mod terror

vi skal holde hovedet koldt når vi udsættes for de uhyrligheder som

set i paris men vi skal også handle i takt med at tingene udvikler sig det vi har set

vi er nødt til at handle vi skal holde fast i tolerance og åbenhed men vi kan jo ikke bekæmpe islamisk stat med vores værdier alene derfor har vi længe foreslået at vi tager

langt mere aktivt del i syrien selvfølgelig sammen med andre lande vi skal styrke den humanitære bistand i nærområderne for der er behovet stort og så skal vi skabe nogle sikre zoner

taget fat om nældens rod så syrerne kan leve trygt i deres eget land jeg vil gerne høre hvordan statsministeren ser på at øge den humanitære bistand til syrien og nærområderne og hvordan statsministeren

eventuelt øget militær indgriben i syrien

lagt på bordet som en ramme til at understøtte en eu politik har øget indsatsen

til det vi har indbudgetteret i i vores finanslovsforslag ligger vi også højere end det der var indbudgetteret året før og så er det jo op til de forhandlinger der pågår i øjeblikket og som jeg ved herre søren pape poulsen deltager i at se om man kan trække det yderligere i relation til det

værd at understrege vi havde et f seksten bidrag som nu er på pause og erstattet af en radar vi

er vi en af de koalitionsparter som for alvor yder noget betyder det at jeg afskriver muligheden for at vi kan yde mere nej det gør jeg ikke men først og fremmest er der nok brug for at sende det signal til den her meget brede koalition af henved tres lande at andre burde lade sig inspirere af danmark

vil vi stille os åbne over for dem

grænsekontrol politiet skønner at der siden september er rejst mere end halvtredstusind flygtninge og migranter ind i danmark vi kender ikke det præcise tal vi ved ikke hvem der krydser vores grænse det kan være illegale indvandrere der ikke skal have asyl det kan være kriminelle der ikke skal

være uledsagede børn der forsvinder sporløst situationen

migrantstrøm vi oplever lige nu

kontrol der sikrer at illegale indvandrere og

uledsagede børn får hjælp og støtte er statsministeren stadig af den opfattelse at der ikke er behov for en midlertidig og effektiv

kontrol i vores grænseområder holdt op mod situationen før

september og det er noget vi

løbende følger og løbende tager

til spørgerens indfaldsvinkel den anden relaterer sig til asylsituationen hvor jeg ikke har lagt nogen som helst skjul på at jeg mener at antallet betyder noget og at jeg ønsker at danmark skal agere på en sådan måde at de skridt vi tager i sig selv ikke gør at vi får flere asylansøgere end

har vi siden den svenske grænsekontrol blev indført modtaget der er stor usikkerhed omkring tallene men alligevel et gennemsnitligt antal på i størrelsesordenen

situationen

kan fæste lid til det vi får tilbage jeg tror

hvis det var sådan at vi politiserede de

det er rigtigt som det refereres hvad det er for vurderinger pet har haft i det åbne rum i øvrigt på linje med det der har været den generelle opfattelse i europa det her er dynamisk der er nu et efterforskningsarbejde i gang i relation til frankrig vi ved ikke med sikkerhed

det er klart at man ikke kan udelukke

flygtningestrømme der er også er isis sympatisører ligesom man heller ikke kan udelukke at hvis man dæmmede op for det

komme ind ad nu skal vi altså reagere

sted når vi har tilstrækkelig viden om er op og ned foranstalte at også herre søren pape poulsen

forslag til vedtagelse nummer v seks af trine bramsen

er alle færdige med at stemme

v syv af kenneth kristensen berth

otte af rasmus nordqvist

meget meget effektiv besvarelse af de spørgsmål vi har stillet der var ikke mindre end sytten spørgsmål fra vores side der blev behandlet i løbet af halvanden dag

meget meget positivt omvendt vil vi også gerne rette

kritik af hvordan det er vi vedtager så væsentlig

behandlingen af det her er sket over en uge og forklaringen på

det er et krav fra fn

mange andre lande der ikke har sagt god for støtten endnu

hvor det var muligt at gennemføre det her i salen ellers

der er stadig væk mange ubesvarede spørgsmål vi har fået svar på alle vores spørgsmål i alternativet og det

vi bakke op men der er noget fundamentalt forkert i at at

får så besked om fredag eftermiddag klokken tretten at

mødes om og få oversat i fællesskab klokken sytten samme eftermiddag jeg er egentlig helt tryg ved det der skal til at ske den indsats vi sender vores soldater ud i og det er det væsentlige for os i alternativet vi er helt sikre på at det mandat

endda fået

og derfor siger vi ja men der er et eller andet galt når vi sender vores soldater og fredsbevarende styrker af sted efter så kort og så forhastet

beslutningsproces som sagt stemmer vi ja og vi er helt trygge ved det

men det bør kunne gøres bedre der bør være bedre argumenter end at vi skal

en måned før vi fremsatte beslutningsforslaget nævnte

udenrigspolitiske nævn at vi agtede at komme med et initiativ på området og hvor vi efterfølgende i udenrigspolitiske nævn konkret fortalte hvilke initiativer der ville komme og så derefter kom med beslutningsforslaget og behandlingen her jeg deler holdningen om at det ikke er optimalt men det skyldes at vi nu står over for fjorten dage hvor folketinget ikke samles på grund af retsforbeholdsafstemningen

for at få det tidsmæssigt til at passe valgte vi at køre det igennem her i forhold til det med oversættelsen

er det helt rigtigt som det er blevet nævnt at der var nogle dokumenter

inden for den tidsramme der blev givet da man stillede spørgsmål om oversættelsen ikke kunne lade sig gøre det er selvfølgelig ærgerligt

at have en dialog om hvorledes vi sikrer at de relevante dokumenter hvis det måtte ønskes også foreligger på dansk det er sådan at vi har har sendt

danske troppebidrag af sted på baggrund af det materiale der er i beslutningsforslagene uden at oversætte de bagvedliggende

at der ikke er en oversat fn resolution det ændrer jo ikke ved hvis der er et ønske om at relevante dokumenter er oversat

hvor vi inden for en afgrænsning af hvad både tid og ressourcer giver mulighed for leverer det materiale for jeg har kun det ønske at ikke bare alternativet men alle medlemmer af folketinget er fuldt ud oplyst inden vi skal træffe så afgørende vigtig en beslutning som det at sende danske tropper af sted men tak til de mange der bakker

ligger i folketinget ikke kun af hensyn til at vi er nogle der ikke

der er masser af danskere der følger lovgivningen på det her område det er det område altså krig og fred

mig når jeg sidder som folketingsmedlem fra folk ude i landet der siger hvad er det i beslutter

grundlag i beslutter det på det er den ene ting hvorfor i alverden satte i det

gang på det tidspunkt den anden ting er at det viser sig at resolution

beslutningsforslag om at relevante dokumenter skal oversættes til dansk

er at der er rigtig mange dokumenter som man måtte mene er relevante og vi starter ikke med at oversætte dem fra en side af som jeg nævnte lige før til herre rené gade er det sådan at vi

at få oversat fn resolutionerne bag ved udsendelsen af danske styrker til dansk derfor havde jeg ikke på daværende tidspunkt en viden om at det ville være relevant nu prøver vi at lave en proces sammen med præsidiet hvor vi får peget på hvad der er relevant og får hurtigt afklaret hvad folketingsmedlemmer må ønske at få oversat og så vil vi hjertens gerne

som borger være utrolig svært at forstå at ikke engang de som sidder og skal træffe beslutningen har mulighed for at tilgå de dokumenter der skal til og derfor er mit sidste spørgsmål kunne man ikke godt have ventet til efter nytår med at gøre det her selv om

spurgt om ja jeg er helt enig i

været det specifikke ønske at en bagvedliggende fn resolution

nu laver vi forhåbentlig en proces i samarbejde mellem ministeriet og præsidiet der gør at folketinget fremadrettet får oversat de relevante dokumenter der er nødvendige

kraft varme er det altså uklart om det er rimeligt at øge

tilskuddet for to tusind og tretten til

to tusind og seksten lovbehandlingen har indtil nu ikke fuldt ud klarlagt om det ud fra elprisernes og gasprisernes udvikling siden to tusind og tolv er rimeligt at øge tilskuddet af svaret på spørgsmål syv fremgår det at de ændrede forudsætninger mellem produktionsomkostningerne og elmarkedsprisen ikke er entydige vi mangler stadig den tilskuds og afgiftsanalyse som skulle have været færdig i to tusind og fjorten og som energi forsynings og klimaministeren ikke vil oplyse hvornår vil foreligge det fremgår af lovforslaget at det er en udløber af både energiaftalen fra to tusind og tolv og vækstplanen fra to tusind og tretten enhedslisten vedstår sig de dele der er en del af energiaftalen og som omfatter et tilskud på cirka tre øre per

af energiaftalen fra to tusind og tolv med henvisning til

som lovforslaget omfatter

for tilskuddet fra to tusind og seksten og tyve vil enhedslisten gerne drøfte om tilskuddet bør gives efter om værker indgår i løsninger hvor el og varmeproduktionen styres under hensyn til produktionen af vindmøllestrøm og om valg af brændsler også bør have indflydelse på tilskuddets størrelse samt hvilke konsekvenser en eventuel afskaffelse

til os har stillet i udsigt at energiforligskredsen i to tusind og seksten skal drøfte ordningen når der foreligger et bedre beslutningsgrundlag dette tilsagn er ikke indskrevet i lovforslaget også derfor kan enhedslisten ikke støtte forslaget den betænkning vi har afgivet er

set afgivet inden vi har fået svar på det sidste spørgsmål vi har stillet

en førstebehandling og en andenbehandling

set meget frem til en tredjebehandling på torsdag hvor ministeren så måske er til stede og så kan vi med ministeren få en drøftelse af det som er uafklaret jeg synes det er fint med vikarer men jeg synes egentlig være allerbedst hvis det var sådan at ministeren var til stede når vi behandlede de lovforslag som åbenbart er hastende

den tidligere minister på

på at købe varer og tjenesteydelser og så videre

en række ændringsforslag og det har nogle af

skal der selvfølgelig også være sociale hensyn

det er faktisk noget vi kunne lave med den her lov

vores indkøbspolitik i danmark til at være mere bæredygtig

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal tiltrådt af et mindretal og

afstemningen er startet

afstemningen er sluttet for stemte fire og tyve imod stemte fire og firs hverken for

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer

samme mindretal bortfaldet der stemmes nu om ændringsforslag nummer tre af et mindretal tiltrådt af et mindretal og afstemningen er startet

afstemningen er sluttet for stemte fire og tyve imod fem og firs hverken for

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal og

afstemningen er startet

afstemningen er sluttet for stemte fire og tyve imod stemte fire og firs hverken for

forkastet ønskes der afstemning om

syv tiltrådt af udvalget det er ikke tilfældet så er ændringsforslagene vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal tiltrådt af et mindretal og afstemningen er startet

er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer ni elleve tiltrådt af udvalget det er ikke tilfældet

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal tiltrådt af et mindretal

og afstemningen er startet

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tretten af et mindretal tiltrådt af et mindretal og

afstemningen er startet

der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

og afstemningen er startet

afstemningen er sluttet

forkastet herefter er ændringsforslag nummer femten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer seksten af et mindretal

og afstemningen er startet

forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer sytten til en og tyve tiltrådt af udvalget det er ikke tilfældet så er ændringsforslagene vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to og tyve af

afstemningen er startet

afstemningen er sluttet

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tyve og fire og tyve tiltrådt af udvalget det er ikke tilfældet

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks og tyve af et mindretal

tiltrådt af et mindretal og afstemningen er startet

afstemningen er sluttet

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer syv og tyve af et mindretal

og afstemningen er startet

ændringsforslaget er forkastet herefter betragter jeg ændringsforslag nummer otte og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet

afstemningen er startet

forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer tredive til to og tredive tiltrådt af udvalget det er ikke tilfældet

jeg foreslår herefter at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

marked og i opdyrkelsen af nye markeder er danmarks eksport kredit fond som kan tilbyde finansiering og risikodækning i de tilfælde hvor det private kommercielle forsikrings og kapitalmarked ikke normalt påtager sig risici vi ved at eksportkredit er et vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder i den internationale konkurrence ikke mindst er eksportkredit vigtigt for de små og mellemstore virksomheder og i og med at rigtig mange af de danske virksomheder er små eller mellemstore

eksportkredit uhyre vigtigt for mange af vores virksomheder i den globale konkurrence

muligheden for at opdyrke nye eksportmarkeder de fleste oecd lande tilbyder da også deres eksportører eksportkredit under lignende ordninger som i danmark den forøgede konkurrence på eksportmarkederne betyder at efterspørgslen efter eksport kredit fondens ydelser er steget

ofte opstår situationer hvor den nuværende lovgivning trænger til en opdatering og en modernisering derfor er lovforslaget vi behandler i dag også et udtryk for at eksport kredit fonden i de senere år har fået nye opgaver og heldigvis har oplevet en betydelig vækst i efterspørgslen på dens ydelser det er i det lys vi skal se dagens førstebehandling af l halvtreds om

har nemlig til hensigt at ruste eksport kredit fonden til den internationale konkurrence både i dag og i fremtiden og for at ruste

offentligt selskab et såkaldt sov i stedet for som i dag at være en selvstændig forvaltningsenhed samtidig foreslås det at navnet ændres til

med omdannelsen vil vi skabe stabile og sikre juridiske rammer omkring

har lettere ved at udvise den fleksibilitet der skal til for at efterkomme danske virksomheders efterspørgsel både i dag og i fremtiden finansielt vil det stadige udgangspunkt være

egenkapital der finansierer fondens aktiviteter dog med mulighed for at staten kan regulere kapitalen gennem indskud eller udtræk hvis der er interesse i at regulere kapitalen derudover skal

danmarks eksportkredit arbejde ud fra bestemmelserne om en forsvarlig risikostyring for at sikre at en

offentlig virksomhed drives forsvarligt stilles specifikke krav til virksomhedens bestyrelse og ledelse

vil være underlagt erhvervs og vækstministerens tilsyn det foreslås endvidere at bestyrelsen skal bestå af ni medlemmer

hvoraf erhvervs og vækstministeren udpeger de syv af medlemmerne mens medarbejderne i virksomheden

ekf har tidligere varetaget forhandlinger på vegne af den danske regering i regi af eksempelvis

hvor reglerne for eksportkredit fastlægges det vil fortsat være tilfældet med det her forslag og det er til stor fordel for danmark

en selvstændig offentlig virksomhed en sov virksomhed som også gør

varetages af eksport kredit fonden

præmisserne jo hele tiden forandrer sig også i forhold til den måde som man skal agere

vi har jo alle sammen en stor interesse i at den danske eksport bliver varetaget og udviklet på en rigtig god

og fornuftig måde til gavn for de danske virksomheder og ikke mindst

er også sket meget i forhold til den måde

staten udøver ejerskab af enten selskaber eller det der hidtil har været reguleret som

en selvstændig offentlig

i forbindelse med ændringen

ændres navnet også til ekf danmarks eksportkredit og som andre har sagt

absolut grund til at vi her fra folketingets side sørger for at eksportkreditmulighederne

optimale det kan være afgørende for at både små og mellemstore virksomheder men såmænd også større virksomheder kan få eksekveret

retningslinjer for det og det giver rigtig god mening at vi har en offentlig institution et offentligt instrument som kan træde til der hvor markedet måske ikke helt kan levere vi kan jo i hvert fald se at når konjunkturerne skifter

eksportkreditter der skal til gennem

sikre at virksomhederne tør eksekvere de eksportordrer som de tilkæmper sig og der er det selvfølgelig vigtigt at finansieringen også er på plads så det ikke bliver med risiko for virksomhedens overlevelse at man hiver eksportordrer hjem

afgørende når vi diskuterer hvordan vækst og velstand bliver skabt nemlig at der er nogle optimale rammevilkår så danske virksomheder kan

om det de er gode til nemlig at drive virksomhed hive ordrer hjem og skabe beskæftigelse og det kræver selvfølgelig at vi fra politisk side sikrer nogle optimale rammevilkår det kan vi gøre på rigtig mange måder

at sikre de fornødne kreditmuligheder når det gælder eksport og det giver rigtig god mening at vi af og til kigger lovgrundlaget efter og som jeg sagde tidligere

når vi kan se at den måde som staten udfører sit ejerskab på ændrer sig

selvfølgelig sørge for at den måde de forskellige ting er organiseret på lige får en en opdatering

positiv tilbagemelding i forhold til at man forventer at det her vil betyde at eksport kredit fonden eller

altså får nogle bedre muligheder for at agere og bedre mulighed for

hives hjem til landet eksekveres og det har vi al mulig grund til

en dansk virksomhed der har bevist at den har teknologien at den har de dygtige medarbejdere og at den har de produkter og de services der efterspørges men hvis

muligheden for at eksport kredit fonden kan gå ind

indrettet på klogelig vis således at

udgangspunktet er at ordningen hviler i sig selv og

det er jo ikke en gratis adgang til at at man så bare kan trække pengene i statskassen der bliver betalt præmier for at eksportkreditterne bliver stillet til rådighed men i og med

at staten står som

altså mulighed for at tilvejebringe en finansiering som ellers kan være vanskelig

danske virksomheder kan levere varer og tjenesteydelser fordi de er de dygtigste og

kan være steder hvor det kan være en udfordring at få finansieret det ordningen er jo altså også indrettet således at den skal kunne løbe rundt hvile i sig selv så jeg synes det er ganske fornuftigt

være meget skeptisk over for som den tidligere spørger

for det er jo en slags statsbank vi har med at gøre her det er fordi der er nogle markedsfejl bliver

når det kommer til små virksomheder ude i vores udkantsområder men når enhedslisten

forslaget handler jo sådan set først og fremmest om en ny struktur

vi har den holdning at når samfundet fælleskassen bruger penge eller giver lån

skal det selvfølgelig også følges op af en

lån der gives tager nogle samfundsmæssige hensyn altså fremmer gode arbejdsforhold sikrer at arbejdspladser forbliver i danmark

svække muligheden både formelt men måske mere reelt for en

arbejde det andet problem vedrører offentlighedens indsigt

for aktindsigt

der medfører at danske eksportvirksomheder nedlægger arbejdspladser i danmark og flytter dem ud til lavtlønslande hvor der for eksempel er forbud mod frie fagforeninger og andre ting den slags ting bør der kunne kastes lys over

fagforeninger og organisationer og derfor er det utrolig vigtigt med offentlighed omkring det her jeg håber at

ministeren efterfølgende kan redegøre for hvad det her betyder for offentlighedens indsigt

arbejde så på baggrund af

ordførere

eksport kredit fonden ændres til at blive en selvstændig offentlig virksomhed og der kommer en anden bestyrelse uden statslige embedsmænd men med folk som har

nogle lidt mere relevante

støtte hvis det havde været oprettelsen af

er jeg ikke sikker på at vi havde støttet det men det er ikke det der er tilfældet

i lovforslaget er der en hensigtserklæring om at udarbejde en række konkrete politikker på blandt andet csr området en udarbejdelse

positiv over for at ministeren ønsker at udarbejde politikker på csr området men jeg er også meget enig i to og halvfems gruppens høringssvar som netop peger på at det ikke er tilstrækkeligt

vi har behov for selvstændige politikker

både miljø klima menneskerettigheder korruption og økonomiske forhold hvis eksport kredit fonden skal fungere som en moderne

jeg håber derfor at vi kan få konkretiseret ministerens hensigter i udvalgsarbejdet derudover

mangler der i lovforslaget også krav om at

der skal udøves nødvendig omhu det vi kalder for due diligence på en række områder for at sikre at de projekter som man indgår i ikke

eller bidrager til menneskerettighedskrænkelser til klima og miljøskader eller til

de samme krav synes vi også bør gøre sig gældende for de virksomheder som man støtter op omkring og de virksomheder vil også påtage sig et ansvar for om der tages nøje hensyn til menneskerettighederne til vores klima og vores miljø

jeg kan sige at vi vil gå konstruktivt ind i udvalgsarbejdet men vi vil gerne arbejde på at konkretisere de punkter som jeg

det

bliver mere specifikt vedrørende miljø menneskerettigheder og så videre

lovforslaget endnu bedre derfor vil vi afvente vores stillingtagen til lovforslaget og se om ikke vi kan gøre det bedre men

det er et solidt fundament under vores eksportindsats og for danske virksomheders

for at kunne handle med udlandet inden for et utal af forskellige brancher så langt så godt regeringen foreslår at man omdanner

en god idé det skaber noget mere soliditet

ligesom har rubriceret iværksættere ikke fordi de

beskæftigelsesområder som nogle man ikke vil låne penge ud til det er da et problem for samfundet og danmark generelt og en

her er der en situation hvor nogle virksomheder vil ud på eksportmarkedet og hvor den facilitet reelt set

dansk beskæftigelse dansk velfærd og danske markedsandele så derfor hjælper vi altså dansk velfærd

træder til når der er en markedsfejl vi

et spørgsmål om at vi skal etablere en ny statslig konkurrent til den flerhed af forskellige institutter der er derude på eksportmarkedet

eksisterer de alternativer og de muligheder ikke så hvis man ikke havde

vi ikke eksportere til nogle bestemte markeder for nogle bestemte områder og derfor er vi meget positive

ekf understøtter i dag eksporten for en lang række virksomheder i hele danmark inden for så forskellige brancher som vindteknologi infrastruktur og fødevareteknologi og der er store såvel som små virksomheder som får gavn af

lovforslaget jo

modernisere tilpasse og styrke den juridiske ramme om

heraf ligesom ekf samtidig

større fleksibilitet i forhold til hvilken ydelse ekf kan tilbyde sine kunder

med at understøtte danske virksomheders eksport og investeringer til gavn for vækst

lovforslaget medfører konkret at

ekf omdannes fra en selvstændig forvaltningsenhed til en selvstændig offentlig virksomhed det indebærer

ekf fremover vil blive reguleret og drevet efter regler der minder om selskabslovens regler endvidere vil det også understøtte

ekfs forretningsmæssige drift og værdiskabelse med omdannelsen fastlægges der samtidig en klar ansvarsfordeling mellem ledelsen i ekf og det politiske niveau så det svarer til hvad der gælder i statslige og private selskaber herved skabes en moderne ramme omkring ekfs virksomhed som styrker ekfs muligheder

også ekfs forretningsmodel i forhold til den globale udvikling til glæde for danske eksportvirksomheder det er fortsat et krav at ekf kun tilbyder sin ydelse i den udstrækning at det private marked ikke påtager sig risici af den pågældende art eller omfang lovforslaget ændrer ikke på de overordnede krav til økonomien i

sådan størrelse at den udgør et forsvarligt grundlag for ekfs forpligtelser og aktiviteter ligeledes skal ekfs indtægter og udgifter balancere over en årrække endelig

med lovforslaget stadig repræsentere regeringen i sager vedrørende eksportkreditpolitik hvilket konkret sker i forbindelse med forhandlinger i eu

mangeårige erfaringer med eksportkreditter og ekspertise inden for området fortsat komme til gavn i forbindelse med varetagelse

at ekf skal have lov til at udvikle sig

at der kan være markeder hvor det er afgørende at der er eksportkreditmuligheder til stede

må jo så sige at sf ikke ønsker at understøtte danske virksomheder og det er fair nok at sf så ikke ønsker at man skal have den mulighed

i forhold til de nationale eksportkredit faciliteter de har som

at

eventuelle datterselskaber med undtagelse af aktiviteter udøvet i medfør af §

fondens virksomhed nemlig at yde risikodækning yde lån yde ansvarlig kapital formidle blandede kreditter og

fleksbolig følger ejeren af huset og ikke overdrages ved et salg det gør det usmidigt når huset skal sælges og det gør både ordningen og ejendommen mindre attraktiv for hvis vi skal stimulere efterspørgslen og tiltrække købere der er på udkig efter et fritidshus så giver det god mening at fleksboligtilladelsen følger huset og ikke ejeren

medfører lovforslaget at man ikke mister sin fleksboligtilladelse hvis man ønsker at bo i boligen hele året på den måde

får boligejeren mulighed for at indrette sig som man har lyst uden at skulle igennem en ny

om fleksboligtilladelse alt i alt bliver ordningen om fleksboliger altså mere smidig og det gør det mere attraktivt at købe bolig ude i landdistrikterne

side ser vi det her lovforslag som en lille sten i det byggeri som skal sikre et danmark i bedre

gensalg af en allerede godkendt fleksbolig

genoptagelse af en fleksbolig til helårsanvendelse

samlet set er det et meget fornuftigt lovforslag som

boliger der ligger i landzonerne og det gør også mulighederne for

det kan give lidt gevinst til mange af de danske landdistrikter så

ikke blev behandlet færdigt udmøntede en del af vækstpakken fra to tusind og fjorten mellem den daværende regering venstre dansk folkeparti enhedslisten sf radikale

det handler grundlæggende om som de to foregående ordførere har sagt at lempe på reglerne

fleksboligordningen og det

der har været efterspurgt lige siden fleksboligordningen blev etableret var netop

den pågældende bolig og ikke den pågældende person det har været efterspurgt

kommuner i landdistrikter for formålet har jo hele tiden været at gøre det mere attraktivt for folk der ønskede

flere der kunne være interesseret kan dermed også være med til at sikre at boligerne bliver vedligeholdt og bliver brugt

ser pænere ud og

der står ejendomme rundtomkring der forfalder så får det altså en negativ indvirkning på naboejendomme og på ellers velfungerende områder

små elementer og vi skal også gerne have nogle større som

skal bidrage til at vi sørger for at det er mere attraktivt at være i vores landdistrikter at vi sørger for at vi har et danmark der hænger bedre sammen sammen et danmark i bedre balance hvor der er vækst og beskæftigelse og hvor det er attraktivt at bo og forslaget her er et af de elementer der har været efterspurgt

støtter vi forslaget og det gør vi naturligvis fordi det bidrager

har været efterspurgt i landdistrikterne

undtages fleksboliger i landzoner generelt fra planlovens krav om landzonetilladelse ved genoptagelse

bliver der mulighed for at give bindende forhåndstilsagn om fleksboligtilladelse til andre personer end boligens aktuelle ejere

handler altså kort sagt om at man giver mere frihed til kommunerne og også til borgerne og vi synes egentlig at det her lovforslag først og fremmest illustrerer at der er brug for en langt mindre stram regulering af kommunerne det her burde jo være noget som kommunerne selv bestemte det burde ikke være noget der skulle bestemmes inde fra christiansborg

et skridt i den rigtige retning men der er set fra vores synspunkt stadig væk lang vej i forhold til at give kommunerne

sådan at de kan indrette sig forskelligt hvis det er det de ønsker

deres borgere har og det kan jo være forskelligt fra kommune til kommune men vi støtter altså

muligheder for at sælge nogle boliger som

lettelser i kommunernes administration

i det hele taget er et forslag som vi jo selv tidligere var med til at fremsætte i vores regering og derfor

udstede fleksboligtilladelser der ikke bortfalder i forbindelse med at helårsanvendelsen genoptages

styrker vi med lovforslaget fleksboligejernes og potentielle køberes sikkerhed for boligens langsigtede anvendelsesmuligheder og senere omsættelighed det kan særlig i en række landdistrikter have en særdeles positiv effekt på boligmarkedet og ikke mindst aktiviteten lovforslaget vil således også indgå som en del af det udspil som regeringen præsenterer i løbet af kort tid vækst og udvikling i hele danmark jeg håber og tror at det kan være med til at skabe færre tomme boliger i landdistrikterne da der nu bliver

muligheder for at de kan tages i brug som blandt andet fleksboliger ændringen giver samtidig kommunerne større frihed til til at tilpasse

af ordningen efter de lokale forhold og således styrke mulighederne for aktivt

men lad mig også slutte af med at sige at

gerne vil kvittere for den brede opbakning der har været til det her lovforslag det er ikke helt uventet da der jo er tale om en genfremsættelse af et lovforslag fra sidste samling og derfor håber jeg også på en

og opstramning af tilsynet med bankerne det her lovforslag er også begrundet i et unormalt fænomen der kræver justeringer af skattelovgivningen i starten af to tusind og femten nåede renten et

opsigtsvækkende lavpunkt i danmark da nationalbanken sænkede

i en kombination af europæiske tiltag for at få renterne banket nedad og et forsvar af fastkurspolitikken fra nationalbankens side måtte renten sættes endnu mere

en længere periode og det viste sig at renten godt kunne komme under nul endog et stykke under de største spekulanter mod staten viste sig så i øvrigt ikke at være udenlandske hedgefonde men danske pensionskasser og lignende så meget kan man

den danske skattelovgivning har ikke været strikket sammen til at håndtere situationer med negativ rente og i sr regeringens tid igangsatte vi selv en tilpasning af lovgivningen til situationer med negativ rente det førte til det lovforslag folketinget vedtog i august blandt andet om forholdene omkring selskabers forskudsbetaling af skat

den tidligere erhvervs og vækstminister henrik sass larsen iværksatte så også et arbejde i relation til realkreditsektoren og situationen der når renterne bliver negative og det er blandt andet resultaterne af det arbejde der bliver omsat til lovgivning med forslaget her situationen med negativ rente har skabt uklarheder og kunne medføre nogle uheldige incitamentstrukturer der potentielt kunne føre til tab for statskassen det vurderes ikke af skatteministeriet

når man er lovgiver situationer med negativ rente

lovforslaget imødekommer en række konkrete problemer som realkreditinstitutterne altså har peget på potentielle spekulationsmuligheder bliver adresseret og vi synes i den sammenhæng det er klogt at der er lyttet til høringssvarene fra finanstilsynet og nationalbanken i forhold til hvordan man gør det

så pludselig ved læsning af lovforslaget og efter den her serie af lovjusteringer som følge af situationen med negativ rente og

omkring den finansielle sektor dukker der også et forslag op vedrørende klageadgang om ejendomsvurderinger lovændringen udvider klagemulighederne og den kommer nu som følge af en fejl i forbindelse med en tidligere lov af syvogtyvende september to tusind og fjorten der lader ikke til at være en særlig sammenhæng med de øvrige elementer i forslaget men skatteministeren må jo have ment at det var for lille en ting

vi kan jo påtale smagsforvirringen men

lever med den og socialdemokratiet kan støtte

dette lovforslag ligger meget godt i forlængelse af de tidligere lovforslag men blot med den forskel at dette

omhandler andre områder af vores skattepolitik mere konkret handler lovforslaget om hvordan man rent skattemæssigt behandler negative renter

forrentning af pensionsafkast og renter vedrørende visse pensionsordninger udfordringen er bla at kan være et incitament til at pensionsselskaberne indbetaler for meget acontopensionsafkastskat i perioder med en negativ rente og derved får en højere forrentning end de ville have fået hvis man sammenligner med andre muligheder for at placere pengene det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt og derfor ændres det med

grad afspejler de alternative placeringsmuligheder der findes den ændring kan vi i dansk folkeparti støtte op om lovforslaget omhandler også en række andre ændringer som overordnet set handler om at håndtere situationer hvor der kan være en negativ rente alle sammen tiltag som vi i dansk folkeparti synes er positive og ser som problemfri

har for eksempel hævet foliorammerne for hvor meget hver enkelt bank må have stående på sin foliokonto til en rente på nul procent det betyder at bankerne ikke behøver at købe helt så mange indskudsbeviser til en negativ rente det letter presset på bankerne og mindsker risikoen for at bankernes kunder oplever negative renter på

med et rentegulv på nul procent i højere grad skattemæssigt sidestillet med lån uden rentegulv det løser nogle af de udfordringer med negativ rente som realkreditbranchen selv har fremhævet i det hele taget har branchen selv efterspurgt mange af disse ændringer de foregående

allerede nævnt flere af lovforslagets tilpasninger og jeg vil ikke stå her og gentage dem i stedet vil jeg nøjes med at påpege at de negative renter ifølge nationalbanken selv er gået hen og blevet business as

dette lovforslag en yderst tiltrængt opdatering af skattesystemet

de formentlig rystet på hovedet derfor synes jeg også

vi erkender her i folketinget at når vi behandler sådan

og det kan jeg ikke lade være med at være lidt bekymret over

forbrugere for erhvervslivet for vores økonomiske system bekymringen hos mig skyldes også at den her udvikling jo ikke er noget vi selv har valgt

ud til blev blev afværget men ikke desto mindre altså tvang nationalbanken til at indføre negative renter så jeg synes det her lovforslag rejser et mere grundlæggende spørgsmål som handler om om vi virkelig som samfund kan acceptere at spekulanter altså mennesker som ingen har stemt på som uden noget demokratisk mandat

på den måde som vi har set det ske her

det er efter min mening det grundlæggende problem at vi selv efter finanskrisen selv efter de forfærdelige konsekvenser som vi så stadig væk står i

finansmarkederne der kan piske os rundt i manegen altså at folkevalgte parlamenter skal danse efter deres pibe for det er det vi gør i dag det er udtryk for at vi har et finansielt system som er sygt og den sygdom er ikke blevet kureret heller ikke med den indsats der er gjort siden krisen det her forslag retter ikke

det er positivt at ændringsforslaget fra nationalbanken er blevet indarbejdet

bekymrende synes jeg at regeringens eget forslag havde lagt op til en

ordning for pensionssektoren

enhedslisten dog støtte forslaget fordi det løser et akut problem

vil gerne igen understrege at hele den diskussion vi har nu er udtryk for nogle meget mere grundlæggende underliggende problemer i vores finansielle system

penge på at låne penge en ændret situation fordrer at man reviderer reglerne så det fremstår klart hvad der er gældende ret liberal alliance kan støtte

at vi tager en dybere diskussion om hvad det er for mekanismer

vi har set dem specielt siden to tusind og otte men

der kommer sikkert en lang række andre

dansk erhvervsliv derfor har det jo været nødvendigt for nationalbanken at dekretere at der

er en negativ renteposition

helt unik situation i danmark som vi aldrig har

og for nogle typer indlånskonti

fantasifuldt at tale om det men sådan er virkelighedens verden

typer produkter det må så også betyde at der må komme

og derfor er det også et forslag som

folkeparti kan støtte for det forholder sig til

andet renter ved afregning af selskabsskat som folketinget vedtog i august så renterne nu i højere grad

en række yderligere tilpasninger der sikrer at vi har den nødvendige lovgivning

for nogle år siden usandsynlige scenarie at man

investerings og realkreditinstitutter som kan være udfordret af negative renter det gælder forslaget om skattemæssigt i højere grad at sidestille realkreditlån med rentegulv på nul procent med lån over rentegulv og det gælder forslaget om fradraget for negative renter for minimumsbeskattede investeringsinstitutter så skattereglerne ikke står i vejen for at institutterne investerer i fordringer med

reglerne om forrentning af pal skatten

højere grad afspejler pensionsinstitutionernes alternative låne og

præciseringer af den lovgivning så den usikkerhed der har været om den skattemæssige behandling som følge af

bund og grund retssikkerheden og reducerer risikoen for at der på sigt opstår tvivl og

jeg noterer mig selvfølgelig det bredere ønske fra blandt andet enhedslisten

større diskussion om hvorfor vi står i den

situation med med negativ rente den debat tager

meget gerne jeg er ikke sikker på at den hører hjemme lige i den her kontekst

minder bare om at at man bliver nødt til at betragte det

og det europæiske fællesskab vi er med i det globale fællesskab vi

grad afhængige af ikke hvad vi gør herhjemme i danmark men

det er sagt vil jeg sige at jeg ser frem til i øvrigt den debat når den måtte komme

videre behandling af lovforslaget

spørgsmål som udvalget måtte have det er jo et relativt teknisk lovforslag men derfor kan der både være tekniske såvel som politiske spørgsmål og dem besvarer vi

og der er også kommet ekstra fokus på på hele området blandt andet i kraft af

se hvordan der er blevet spekuleret i i udbyttebeskatningen og at der flyttes profit og beskatning fra forskellige lande for at undgå at betale skat de beløb fællesskabet bliver snydt for er store sagerne om virksomheder og enkeltpersoner der aggressivt spekulerer i ikke at betale skat i det land

har tjent deres penge er aktuelle og mange alene i eu antages det at medlemslandene årligt går glip af samlet tusind milliard euro i skatteindtægter på grund af skatteunddragelse og skattespekulation det er lige så mange penge som der er afsat til hele eus næste syv årige budget ifølge

på grund af multinationale firmaers skatteunddragelse i sin natur er det jo et grænseoverskridende fænomen som også langt hen ad vejen skal bekæmpes internationalt vi skal gøre hvad vi kan nationalt

at den her type spekulation bliver benhårdt bekæmpet via

yderligere tiltag imod skattelylandene og den spekulation og skatteunddragelse de de huser da vi havde regeringsansvaret havde vi vedvarende fokus på at bekæmpe spekulation og skattely vi gennemførte flere skattelypakker også med finansloven for to tusind og femten blev der sat ind med tiltag mod skattely og

det her lovforslag ligger i fin forlængelse af den politik vi førte dengang med lovforslaget bliver det foreslået at implementere to internationale standarder som skal være med til at sikre en korrekt fordeling af

landene sørge for at man bidrager til skattemæssig transparens på beskatningsområdet og være med til

aggressiv skatteplanlægning og lyssky

som blandt andet indeholder krav om at danske multinationale koncerner med en årlig omsætning på mindst fem

milliard kroner bliver forpligtet til at udarbejde land for land rapporter

det er omtrent de her syv hundrede og halvtreds million euro som er i den internationale standard samtidig

globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger det er indført i eu retten ved en ændring af direktivet

og det er rigtig godt at komme videre med land for land rapporteringen

vi har efterlyst igennem mange år nemlig at det bliver synligt og tydeligt hvad

for en omsætning og indtjening der er i de forskellige lande i de her koncerner så man kan sørge for at der er

korrekt beskatning det er et helt afgørende instrument til blandt andet at få få bremset profit shifting altså at man får flyttet profitten fra et

der er en højere skat til et land hvor der ingen

eller kun en meget lille forslaget sætter så grænsen for selskaber på fem

at det bliver relativt få multinationale selskaber der bliver omfattet af

når man sætter beløbet så højt vi kunne godt tænke os at

arbejdet længere ned så flere selskaber altså bliver omfattet af at skulle lave de her regnskaber så man for endnu flere selskaber kan sikre

gennemsigtighed og korrekt

jeg omtalte jo et meget stort tab for dem gør det det ulige sværere for dem at sørge for en god udvikling i deres lande når de ikke har ressourcerne til at sørge for at der er en ordentlig beskatning

ikke benytte sig af de samme informationsudviklingsaftaler som vi indgår i og som gør

altså svært ved at udnytte de samme muligheder og det er også et punkt hvor vi bør arbejde videre for at ulandene får bedre muligheder for

at sikre sig den korrekte beskatning de mister langt flere penge end der bliver givet i ulandsbistand og det er et væsentligt tiltag for at sørge for at de kan få en en bedre udvikling fremover vi har efterlyst

den her regering prioriterer arbejdet mod skattely lige så højt som den gamle gjorde

positivt lovforslag og vi bakker op om det og vil holde øje med om man fortsætter kursen fra den nye regerings

beskatningen imellem de enkelte lande det er rigtig positivt at der er fokus på det for det er vigtigt for dansk folkeparti at beskatningen sker der hvor værdierne skabes og pengene tjenes med dette lovforslag er der en større chance for at det sker

det vil blive mere gennemsigtigt hvor værdierne skabes hvis vi kigger på det mere konkrete forslag

at man vil indføre nye internationale standarder for transferpricing standarderne indeholder blandt andet et krav om at virksomheder der har en omsætning på koncernniveau på fem

milliard kr fremover skal udarbejde en årlig land for land rapportering den viser virksomhedens indkomst skat og økonomiske aktiviteter i hvert land den høje omsætningsgrænse gør at det ikke alene er den allerstørste virksomhed som bliver pålagt dette hvilket også er rimeligt nok det er også der hvor der potentielt kan snydes med flest penge det skal også siges at det giver en mindre administrativ byrde

det andet der foreslås med dette lovforslag er

det er en standard som er indført i eu retten ved en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på skatteområdet som jeg nævnte i starten af min ordførertale

vi er helt enige i som der også står i forslaget at

gennem internationale aftaler derfor er det positivt at vi implementerer de to internationale standarder på området med de ord kan jeg sige at df derfor

udarbejdet en række dokumentationskrav der medfører at multinationale koncerner årligt skal rapportere om deres økonomiske aktivitet i alle de lande hvor koncernen opererer dokumentationskravene vil som følge af omsætningsgrænsen på fem

milliard kroner kun berøre de allerstørste danske koncerner denne land for land rapportering som den kaldes gør det lettere for skattemyndighederne at finde ud af om koncernerne flytter indkomst til lande hvor de indkomstskabende aktiviteter ikke er udført men hvor beskatningen er mere gunstig den anden standard udspringer af oecds globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger den standard blev indført i eu retten i december to tusind og fjorten

denne standard i dansk ret standarden er med til at øge gennemsigtigheden og lette

venstre mener helt grundlæggende at de virksomheder der arbejder og opererer i danmark skal betale den skat som de er forpligtet til i danmark det er forkert hvis de igennem skattely og skatteunddragelse forsøger at undslå sig den skat kampen mod skattely og skatteunddragelse er dog ikke en kamp vi kan tage alene i danmark det er afgørende at denne kamp tages internationalt de to standarder som dette lovforslag omhandler er netop med til at sikre et bedre internationalt samarbejde

der ikke bidrager til fællesskabet på det niveau de skal det er stærkt provokerende for alle andre skatteydere

enhedslisten og før os andre venstrefløjspartier har jo gennem årene arbejdet

halvfjerdserne rejste vi spørgsmålet om den manglende skattebetaling for nordsøolien og fra starten af nitten halvfemserne genrejste herre frank aaen diskussionen da vi kunne konstatere at der trods løfter om forbedringer stadig var enorme huller i skattelovene

at et selskab som coca cola trods en meget stor omsætning i danmark ikke betalte skat

øvrigt stadig ikke gør herre frank aaen fortsatte

selv en meget grundig research der afslørede at en række store multinationale selskaber ikke betalte skat i danmark det har ført til en række opstramninger og i øvrigt

profit shifting altså problemerne med at rykke overskud ud af landet

aaens ære at han nok er et af de folketingsmedlemmer der egenhændigt har

bragt flest penge i statskassen som følge af en mangeårig indsats på det her område

under den foregående regering var jo at for at

frank aaen hvert år skulle gennemgå de multinationale selskabers

fik vi det der hedder åbne skattelister

indsigt i de store selskabers skattebetaling

så borgerne og andre små virksomheder kunne se hvilke virksomheder der bidrager og hvilke virksomheder

det er desværre et initiativ som den nuværende regering administrativt har lukket for det er en skam og det er et tilbageskridt

på den baggrund kan man kun glæde sig over dagens forslag om land for land rapportering det er et vigtigt skridt

et skridt som vi også har arbejdet for i mange år og det vil gøre det sværere for store selskaber

til forskellige lande eller skal vi sige eksotiske øsamfund hvor der er ingen eller meget meget lav skat derfor støtter vi lovforslaget men

sige at der ligger en række begrænsninger i forslaget som vi

vil være meget få selskaber der vil blive omfattet

vi har også danske selskaber som opererer

men som også burde ses efter i sømmene så ser vi også et problem i den manglende åbenhed altså det at der ikke er offentlighed nu sagde socialdemokraternes ordfører at

det vil blive mere synligt det er desværre kun for myndighederne at det vil blive mere synligt og ikke for for offentligheden og det er et problem

vi kan se at den her debat gennem årene har været båret frem af netop offentlighedens engagement i det det er jo når ekstra bladet har kunnet lave forsider på baggrund af herre frank aaens research om at virksomheder slipper med nul kroner

har opereret i danmark i årtier men aldrig har betalt en krone i skat det har været den opmærksomhed der har ført til at der er blevet

en række opstramninger og derfor er det ærgerligt at der ikke også er åbenhed og offentlighed om den her land for land rapportering endelig

om nogen hårdt ramt

er også fremgået af noget af den kritik der er kommet fra nogle af

inddraget undervejs i udarbejdelsen af

omfattet også med den tekniske assistance og bistand der skal til for at det kan lade sig gøre

gerne rose regeringen for det her forslag det er et vigtigt skridt i den rigtige retning men det er lidt ærgerligt i forbindelse med høringen at man ikke har inddraget netop de danske udviklingsorganisationer

nogle mennesker med meget stor viden på det her område men

ønsker vi at nedsætte selskabsskatten til tolv procent for derved at gøre danmark mere attraktiv i forhold til investeringer en en sådan prioritering fra dansk side vil bidrage enormt til vores muligheder for at skabe velstand i fremtiden multinationale koncerner både danske og udenlandske fremlægger allerede i dag en lang række data der skal gøre det let at se dem i kortene vi har ikke noget imod gennemsigtighed men vi har også en interesse i at nye standarder ikke udgør en unødig byrde for virksomhederne og at oplysninger der gives til myndighederne behandles med fuldstændig fortrolighed da der kan være tale om informationer som er af afgørende betydning for virksomhedens konkurrenceevne multinationale virksomheder er

til at håndtere skrappe krav om dokumentation men det er ikke nødvendigvis en tilstrækkelig grund til at kræve mere jeg agter at følge l seks og fyrre i lovbehandlingen så vi kan vurdere betydningen af de nye byrder der pålægges virksomhederne og dermed også deres rimelighed og funktionalitet i forhold til det

her i folketinget det nytter ikke

ikke har adgang til de her data og det ligger i lukkede

glæder os til at blive klogere undervejs

altså oecd kan man sige mange ting om men de har virkelig lagt sig i selen for at

en international dagsorden og få

kan man sige ja selv kommissionen kom jo med ni og tyve forslag i to tusind og tolv til medlemslandene om hvad man kunne gøre i forhold til skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning men det er rigtig godt lovforslag og selvfølgelig stemmer vi for

alternativet og enhedslisten også har været inde på

med det her lovforslag få at vide hvorfor en lang række danske virksomheder agerer som de gør

en af danmarks allerstørste virksomheder har

bermuda hvorfor er det lige på bermuda de skal ligge

dagsorden videre som

er det her jo et kolossalt problem det

det er tolv gange mere

kunne sige at hvis vi fik løst det her problem og

hvis der ikke var så meget skattesnyd i udviklingslandene

en af de største barrierer for det her men

end vi faktisk gør hjælper med at opbygge gennemsigtige strukturer og skattesystemer i de her lande

er fanget i en gældsfælde når der på mystisk vis aldrig er overskud fra guldminer i ghana eller diamantminer

i andre afrikanske lande som de seneste eksempler vi har har set men land til land rapportering er rigtig godt det giver ikke hundrede procent åbenhed men det bliver

at følge de her datterselskaber det samme

den endegyldige løsning men det giver dog et bedre indblik i

flytter profit flytter overskud fra et land

varer

virkelig gik forrest men i hvert fald

deltager vi i det samarbejde som foregår i i eu

bliver kanaliseret milliarder ud når man hiver guld

er også derfor det er rigtig ærgerligt at

det oecd samarbejde som jeg ellers har har rost heroppefra er så stor lukkethed er så lidt inddragelse af udviklingslandene og egentlig også af organisationer og der ville jeg synes

rigtig godt hvis den danske regering i højere grad tog civilsamfundet med ind det er jo dem der arbejder rigtig rigtig meget med det her og har gjort det i mange år så bare en stille opfordring til det

skat i de lande man opererer og arbejder i og

vi støtter også et tættere samarbejde mellem de forskellige landes skattemyndigheder og det lægger de to standarder jo op til

globale standarder for indberetning så på grund af at det giver mere transparens mere åbenhed fordi det giver en mere effektiv skattekontrol og et tættere samarbejde myndighederne imellem

blive fri for selv at skulle lave de undersøgelser det er jo en god idé at det er noget der kommer fra myndighederne og som offentligheden har har mulighed for at se

er til gavn for virksomhederne og til gavn for samfundet men åbne skattelister dækker jo over

til at investere massivt i forskning

betaler noget i skat men den virksomhed investerer massivt i fremtiden

er relativt uretfærdigt at fordi man bare investerer i fremtiden så derfor synes jeg ikke om de åbne skattelister jeg synes de skaber misundelse de skaber

investeringer eller andet men det kan man jo så forklare i den offentlige debat problemet nu er

at virksomheder kan skjule at de ikke betaler skat fordi de for eksempel laver det her profit shifting altså sørger for på kunstige måder at flytte deres overskud ud af landet og det vil borgerne så ikke længere have indsigt i det synes jeg er et problem for det er da en vigtig del af vores mulighed for at agere demokratisk at vi

kan sige de her firmaer som optræder på den måde og er usolidariske over for samfundet ønsker vi ikke at

så skal konservative og regeringen ikke lige tænke

de skal betale mere end det de gør de skal betale det de skal betale

det omfang det er muligt regeringen er samtidig af den overbevisning at skattely bedst minimeres og begrænses gennem internationale aftaler og et stærkt internationalt samarbejde danmark skal ikke gå enegang i arbejdet mod skatteunddragelse

begrænse minimere og bekæmpe skattely alene igennem stramninger herhjemme derfor er det regeringens holdning at indsatsen mod skatteunddragelse

ske i internationalt regi mellem myndigheder på tværs af grænserne med lovforslaget

det jo som en række ordførere inde på i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser at implementere to internationale standarder som begge har til formål at øge gennemsigtigheden og styrke myndighedssamarbejdet på tværs af landegrænser forslaget er altså med til at sikre at skat har de bedste forudsætninger for at sætte ind over for skattepligtige der forsøger at skjule formuer og indkomst i skattely for det første foreslås det at indføre

standarden pålægger multinationale koncerner med en omsætning på mindst syv hundrede og

million euro altså fem milliard kr årligt at udarbejde en land for land rapport land for land rapporten skal blandt andet indeholde informationer om virksomhedens indkomst skatter og økonomiske aktivitet

som følge af implementeringen af den

marginal betydning omkostningen ved at have to sideløbende systemer vil

efter regeringens opfattelse

begrænsning og minimering

behandles fortroligt og og det gør de

fortrolige forretningsoplysninger og det skal der være

land for land rapporten kan jo potentielt indeholde forretningsfølsomme oplysninger kan påvirke en virksomheds konkurrenceevne

jo også en del af det internationale samarbejde der er altså tale om en international standard

som et led i standarden at oplysningerne behandles fortroligt

hvis vi begynder at gøre rapporterne offentligt tilgængelige som nogle ønsker

som nogle har rejst om ibis og andre som gør et stort stykke arbejde for at man betaler skat i udviklingslandene

synes at ibis gør et godt og stort stykke arbejde jeg har dog lidt svært ved at se hvordan de

men jeg lægger bestemt mærke til det når ibis siger noget på på det her område særlig når det handler om

som denne regering varmt og

støtter for det at udviklingslandene får etableret deres eget indtægtsgrundlag gør at man i mindre grad

nogle af dem der i den grad også i forbindelse med

ordfører om nemlig spørgsmålet om åbne skattelister

for den åbenhed der gjorde at borgerne kunne se om danske virksomheder bidrager til fælleskassen så kan ministeren ikke bare lige kort forklare

nogen garanti jeg kan give men det er i hvert fald

åbne skattelister og

ordfører som jeg synes på glimrende vis fik illustreret

skyldes at de laver skatteunddragelse

skyldes og det tror jeg er mere rigtigt at de ikke tjener penge

i

nogle der føler sig hængt ud og

et dansk element af oxfam der virkelig arbejder med det her på internationalt plan kan blive

lovforslag på det her område vi beder om at få det bekræftet på skrift under udvalgsbehandlingen få

positivt så vil jeg bede skatteministeren om

altså om regeringen internationalt vil arbejde for at udvide antallet af selskaber der bliver omfattet af den her pligt til at lave land for land

regeringens politik skal være i fremtidige internationale aftaler men når man har formuleret den politik og vi ved det er åbenlyst at det finder sted jamen så ønsker man at gå længere ned ad den her vej internationalt så det er et tilsagn om

med den her land for land rapportering hvor grænsen er syv

for mit parti for venstre og for regeringen er at det foregår

og den første ordfører er herre peter hummelgaard thomsen socialdemokraterne

regulering af beløbsgrænserne for momsgodtgørelse eller om det handler om at vi giver skatteministeriet udenrigsministeriet forsvarsministeriet mulighed for at administrere momsgodtgørelsesordningen for ambassader og repræsentationer i henhold til almindelig praksis

kun ganske fornuftigt

det princip at der ikke er fradrag for udgifter til erhvervelse af skattefri indkomst

også op om den del af lovforslaget som handler om at skattefritage statsministeren for privat brug af marienborg det gør vi af to forskellige årsager først og fremmest for at bringe den danske

i overensstemmelse med den man finder i norge og sverige og for det andet også for at respektere det der jo i hvert fald var testamentets vilje fra højesteretssagfører c l david da han i sin tid

småændringer som hver især er for små til

et af elementerne elementerne er at give skat et mere effektivt værktøj til at sikre at udenlandske leverandører af varer og ydelser til de danske forbrugere lader sig momsregistrere

ifølge momsloven et værktøj som

at der sker en bedre momskontrol af betalingsoplysningerne hvilket er positivt da de er med til at sikre at udenlandske firmaer firmaer afregner den den korrekte moms til danmark jeg har bemærket at der har været en del høringssvar som har påpeget vigtigheden i at det

alene er betalingsmodtagerne som der udleveres data om og ikke den enkelte danske forbrugers identitet som oplyses

er glædeligt at dette er blevet tilrettet i lovforslaget at det præciseres at de oplysninger skat modtager er anonymiserede i forhold til købernes oplysninger et andet tiltag som jeg som jeg vil nævne er en ganske lille

at folk der er fritaget for skat fremover ikke kan få befordringsfradrag det vil typisk være ansatte ved internationale organisationer baggrunden for det er en afgørelse fra landsskatteretten der ændrede

daværende praksis men

lovforslag kommer man tilbage til

skal være skattepligtig for at give ret til fradrag

ting jeg vil nævne er en lille ting men sikkert også den som vil skabe mest opmærksomhed opmærksomhed i det her lovforslag det er at der indføres en skattefritagelse for privat brug af marienborg

til enhver tid siddende statsminister ændringen

her er det værd at

bemærke at statsministeren ikke må flytte sin bopæl til marienborg men det bliver sådan at ministeren

sent færdig med et møde og har andre gøremål på marienborg dagen efter her afslutningsvis kan jeg oplyse at loven er en samlelov som indeholder flere forskellige elementer

være ting som vi under udvalgsbehandlingen vil dykke mere

de samme regler som i sverige og norge og det er muligvis rigtigt nu plejer dansk

men men lad nu det ligge mit spørgsmål er egentlig bare støder det slet ikke ordføreren

end for alle andre danskere når det kommer til beskatning

lovgivningen og styrker hjemmelsgrundlaget lovforslaget indfører for eksempel en hjemmel til udenrigsministeriet og forsvarsministeriet til at administrere

internationale organisationer og nato på den måde bliver det præciseret hvilke enheder og personer der er berettiget til momsgodtgørelse med lovforslaget indføres der også en kontrolbestemmelse

muligt for skat at anmode skatterådet om tilladelse til at indhente betalingsoplysninger til brug for momskontrol af fjernsalg

og elektronisk leverede ydelser en stadig større del af handelen foregår på nettet og det er ofte i udenlandske netbutikker det er derfor vigtigt at skat har mulighed for at kunne gennemføre en effektiv momskontrol det gør det lettere at sikre at udenlandske virksomheder afregner den korrekte moms i danmark

lovforslaget medfører også at befordringsfradraget til skattefritagne personer ophæves så der ikke kan foretages fradrag for udgifter der ikke knytter sig til skattefri indkomst

fælles for dem alle er at de bidrager til et styrket hjemmelsgrundlag og klarere regler hvilket selvsagt er svært

endelig skal jeg nævne den mest omtalte del af lovforslaget

af marienborg sidestilles med beskatningen af præsidielejligheder

får samme vilkår til at benytte sin tjenestebolig som præsidiemedlemmerne har

at der er brug for flere og hvis man hele tiden tager det bedste fra alle verdener om man så må sige og overfører

gælde folketingsmedlemmer og omvendt altså mit grundlæggende udgangspunkt er

de forhold der gælder for dem selv i de forhold der gælder

det er lidt problematisk at statsministeren skal fritages for

gode som andre borgere vil være

samme muligheder som præsidiemedlemmer men jeg synes måske nok det er rimeligt at man har mulighed for at kunne benytte boligen når nu står der og det i øvrigt er i overensstemmelse med den måde den er blevet

hvis man kigger på hvad der har været af artikler for nylig kan man jo se at

kan jo diskutere om man har mere eller mindre indflydelse og mere eller mindre ansvar

og det er ikke så overraskende spørgsmålet om skattefritagelsen for statsministerens brug af marienborg det

noget helt nyt som ikke har været gældende for en lang række tidligere statsministre

vist et par årtier siden det blev testamenteret og jeg har ikke hørt nogen brokke sig over de regler som der har været hidtil så det synes jeg måske er et lidt tyndt argument når vi som udgangspunkt er kritiske skyldes det særlig to ting for det første synes vi

andre danskere får stillet goder til rådighed

på det område slet ikke da når man tænker på hvor nidkær skat og ikke mindst de sociale myndigheder er over for borgerne altså på det sociale område har vi jo et veritabelt dyneløfteri

man sover x antal gange hos kæresten

der er noget proportionsforvrængning i det her som som jeg ikke synes er et heldigt signal at sende herindefra

til borgerne for det andet

en generel modvilje mod flere privilegier til politikere

vi har efter enhedslistens mening

men for mange privilegier og det gælder både ministre og politikere nu bliver der sammenlignet med hvad en regionsdirektør tjener jo men det kunne være man skulle kigge på den voldsomme eksplosion i lønninger til offentlige chefer i stedet for at argumentere for at i forvejen vellønnede politikere skal følge med opad

derfor er vi som udgangspunkt også kritiske over for det her for

og det håber jeg vi kan få afklaret i løbet af udvalgsbehandlingen så vil statsministeren eller andre medlemmer af regeringen have ret frie rammer

skattefrit at kunne forlyste sig i i villaen oppe i lyngby men det håber

at kunne få klarhed over ud over det her

har vi også en lille bekymring i

persondataene og udvekslingen af oplysninger i køretøjsregisteret som jeg også vil

vil enhedslisten så tage endelig stilling til forslaget jeg har lovet at sige fra sfs ordfører som

til stede at heller ikke sf kan støtte den del af forslaget der går på skattefritagelsen af statsministerens anvendelse af marienborg

sammenhæng ikke at dyrke småligheden

faktisk tjener væsentligt mindre end mange topfolk både i den private og i den offentlige sektor

huske på at det ikke kun er statsministeren der oplever de danske skatteregler som snærende bånd i forhold til deres generelle bevægelsesfrihed og den måde de gerne vil indrette

grundskyld høje personskatter og vi er verdensmestre i at beskatte biler lovforslaget indeholder dog også en række andre elementer som jeg er mere forbeholden over for eksempelvis den del der omhandler elektroniske varer og tjenester skat mener ikke at de har tilstrækkelige kontrolmuligheder i forhold til momsbetaling og ønsker adgang til flere informationer det forsikres at danske privatpersoner vil blive anonymiseret men jeg tillader mig her at have et vist forbehold skat står lige nu i en situation hvor man har haft

mere end vanskeligt ved at håndtere informationer i egne it systemer og der er endnu ikke lagt en plan der i tilstrækkeligt omfang retter op på dette samtidig har skat allerede så mange beføjelser i forhold til at indhente informationer om danskerne så selv politiet og pet er misundelige

handler om at skat gives mulighed for at udlevere data fra køretøjsregisteret som i dag er underlagt tavshedspligt det drejer sig for

navne på brugere ejere og lignende samtidig åbnes der op for at udlevere dataene til udenlandske myndigheder som for eksempel politi og trafikmyndigheder

skal screenes i forhold til mulige implikationer på det retssikkerhedsmæssige område en sådan screening ville

god at have i forhold til et lovforslag som dette for at få fagpersoners vurdering af hvilke beføjelser der er rimelige for skat og hvilke der ikke er når vi ikke har en sådan screening

må vi foretage en vurdering af det samlede lovforslag i forhold til de høringssvar vi har adgang til

og som efter min mening jo i meget høj grad skyldes årtiers voldsomme nedskæringer har betydet

ikke kan yde den service over for borgerne som skat burde

set også at der er en regeljungle som man sagtens kunne diskutere om man kunne gøre enklere

ikke lidt mærkeligt at starte oppefra altså starte med statsministeren at at indføre nogle særregler for statsministeren frem for i stedet at sikre nogle ordentlige regler

til repræsentation fint nok okay vi vil bare gerne huske regeringen på at danskerne også lider under danske skatteregler som begrænser dem i deres udfoldelse

sige funktionaliteten i skat det er

skattemyndighederne rent faktisk kan gøre det de skal

vi har nogle ting der fungerer rigtig godt i danmark for eksempel bytter man ikke hele embedsværket ud

er nogle videnspersoner der sidder med der gør at vi som politikere ikke skal agere eksperter men netop være værktøjer

skiftende regeringer og gør det her muligt

et i mine øjne næsten vanvittigt forslag med så mange

ret meget med hinanden at gøre alligevel kan blive behandlet så relativt snorlige som det sker det synes jeg

udfordringer i det som vi vil tage op

se på om der er noget at komme efter blandt andet er herre pelle dragsteds bemærkninger om

værdipolitisk stikker et eller andet sted inden i mig

virkelig virkelig svært at se hvorfor

vi har en vision om at danskerne skal være det folk i verden der er gladest for at betale skat fordi vi får den allerbedste service og har det allerbedste land

det også lidt sådan at hvis statsministeren bliver den

at have de her udvidede rettigheder så synes jeg faktisk at statsministeren har et job

går ud fra at statsministeren bliver en endnu bedre statsminister af det her så kan vi også bakke op om at der er den her særregel som

for at skattefrit i forbindelse med arrangementer

i testamentet fra højesteretssagføreren står

en ferieboliger til gavn for landets til enhver tid siddende statsminister jeg synes det er ret og rimeligt at vi

som har været rimelig omdiskuteret her

vi er imod misundelsespolitik vi er imod forargelsespolitik

skatte og afgiftsområdet er klar og præcis

og det er i sidste ende til gavn for både dansk erhvervsliv borgere og

er bemyndigelsen til momskontrol af betalingsoplysninger vel og mærke oplysninger hvor man har anonymiseret hvem køberen er det er vigtigt at danske virksomheder kan konkurrere på lige fod med udenlandske virksomheder

unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder som ikke følger de danske momsregler feks

lovforslag imødekommer et ønske fra erhvervslivet

får skat altså et redskab til at sikre at udenlandske virksomheder både opkræver og afregner dansk moms i forbindelse med salg til danske forbrugere jeg lægger samtidig vægt på at skat kun har bemyndigelse til at udføre den her kontrol

med til at sikre blandt andet ved at skatterådet jo

lovforslaget hjemmelsgrundlaget for blandt andet momsopgørelse fra ambassader samt registrering af udlevering af oplysninger

som de fleste jo har bemærket og som

privat brug af marienborg for den til enhver tid siddende statsminister reglerne kommer herved på linje med hvad der gælder i norge og i sverige og hvad der i øvrigt har været gældende i i mange år

ordføreren for enhedslisten og en række andre ordførere

men jeg synes en berettiget og sagligt begrundet særbehandling

i god overensstemmelse med det

min ejendom marienborg ved frederiksdal testamenterer jeg til staten på det vilkår at den overlades til vederlagsfri sommerbolig for landets statsminister på grund af sin beliggenhed der på en gang er landlig og dog i umiddelbar nærhed af hovedstaden vil den formentlig egne sig til det angivne formål det har undret mig at der ikke tidligere er stillet en sommerbolig til disposition for landets skiftende statsministre på hvis arbejdskraft der trækkes så store veksler så står der i øvrigt videre skulle statsministeren af en eller anden grund ikke ønske

er noget særligt ved at være folketingsmedlem der er

særligt ved at være statsminister

man fuldt ud kan forsvare det der bliver lagt op til det er jeg glad for at et bredt flertal i folketinget kan

sit testamente at man ikke synes at arvingerne skal betale skat

så skal vi følge det herinde i folketinget det synes jeg

og ja der er noget særligt ved at være statsminister og der er

at være folketingsmedlem det er ærefuldt for os alle sammen at have fået vist den tillid af befolkningen men det synes jeg altså ikke dermed skal medføre at vi på skatteområdet og på andre områder skal stilles alt for langt fra hvad almindelige mennesker oplever jeg jeg synes det er vigtigt at der er en meget stor

tage hjem uanset hvor man så bor henne for at

op på marienborg dagen efter fordi man hvis man overnatter en enkelt gang

det det synes jeg er fuldstændig sagligt begrundet jeg er helt enig i

de regler der gælder for folketingsmedlemmer præsidiemedlemmer

stå på mål for og de ligner jo altså også når det handler

socialdemokraterne støtter generelt digitaliseringen og udbredelsen af mulighederne for fjernundervisning i alle dens mange former der er kendetegnet ved at lærer og elev ikke er

det er også dokumenteret at overskudsgraderne på fjernundervisning er forholdsvis pæne

socialdemokraterne anerkender at flere institutioner vil få svært ved at indhente hele besparelsen alene på fjernundervisning på budgettet for seksten men i fastsættelsen af taxametrenes niveau på de årlige finanslove vil socialdemokraternes udgangspunkt være at tilskud til fjernundervisning skal dække undervisning og dermed hverken være en ekstraordinær udgift eller indtægt for en uddannelsesinstitution socialdemokraterne støtter

vi har indført karakterkrav på mindst nul to i dansk og matematik for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse vi tør stille krav til de unge og sikre at det er de mest motiverede unge der faktisk optages på en erhvervsuddannelse samtidig er der brug for de mange faglærte unge der tager en erhvervsuddannelse

fremadrettet må man sige er ret stor jobsikkerhed inden for den branche men ingen visionære mål og ingen erhvervsuddannelsesreform uden det økonomiske det koster at være visionær derfor har samme flertal her i folketinget måttet finde midler til at finansiere reformen vi har blandt andet fundet finansieringen inden for fjernundervisning på ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelse men lad mig lige starte med en lille definition af fjernundervisning som jeg faldt over i forbindelse med at jeg læste den

kortlægnings og omkostningsanalyse af fjernundervisning der er foretaget af qvartz

er definitionen af fjernundervisning en undervisningsform hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier det siger noget om at

man selvfølgelig ikke behøver for eksempel at få et bygningstaxameter

elev som rent faktisk ikke er til stede på skolen det kunne også være læreren men i det her tilfælde er oftest eleven derfor giver det god mening

i provenu og det indføres allerede fra den første januar to tusind og seksten

lavet en politiaftale en rigtig god aftale synes jeg hvor vi rent faktisk også sikrer at erhvervsskolerne ikke kommer til at bidrage

til finansiering af politiaftalen så de varslede besparelser som regeringen altså havde i

forhold til erhvervsskolerne er nu taget af bordet det er meget meget positivt

vi synes at erhvervsuddannelsesreformen er utrolig god og den skal selvfølgelig finansieres for det koster at være være visionær

der er virkelig behov for at vi får uddannet nogle flere

hårdt ud over skolernes udbud af fjernundervisning gennemføres forslaget vil det efter alt at dømme føre til et betydeligt fald i antallet af elever der vil modtage fjernundervisning det er jo først og fremmest et problem for de mange der mister muligheden for at uddanne sig men dertil kommer at det vil føre til nedlæggelse af et stort antal stillinger på uddannelsesinstitutionerne især på voksenuddannelsescentrene besparelser der skal lægges oven i de hundredvis af stillinger der vil blive nedlagt som følge

vi

fra mange sider gives udtryk for at det kan give mening at diskutere en særskilt sats for fjernundervisning men vi har samtidig noteret os at der sættes spørgsmålstegn ved holdbarheden af den analyse udarbejdet af konsulentfirmaet qvartz der ligger til grund for lovforslaget vi synes ærlig talt at det virker besynderligt når man i en henvendelse fra lederforeningen for

sektoren ikke har været reelt inddraget i udformningen af den rapport der er udarbejdet om effektivisering af fjernundervisning lederforeningen

aftalen om besparelser af den her karakter jeg skal for en god ordens skyld

der med det foreliggende forslag er tale om at etablere en hjemmel til at yde et særskilt tilskud til fjernundervisning og ikke konkret at fastlægge taxameterets størrelse men det fremgår jo helt klart af lovforslaget at hensigten

er at gennemføre massive besparelser når der helt konkret i bemærkningerne til lovforslaget står at det som konsekvens af lovforslaget vurderes at der på finansloven

hundrede og to og tres million kroner jeg synes ærlig talt ikke at det kan bortforklares her er ikke bare tale om et hjemmelforslag her er tale om noget der er direkte forbundet

vi været utrolig begejstrede det har

synes jeg er svært at vurdere det må vi kigge på

på undervisning og uddannelse jeg har beskæftiget mig med uddannelse hele mit

forkert som ikke bliver brugt

det er vigtigt at vi hele tiden gennemgår uddannelsesområdet for at sørge for at pengene bliver brugt til den gode undervisning og ikke til alt muligt andet når det så er sagt

decideret strategi på det her område

område som meget få politikere interesserer sig for det er lidt tørt det er et lidt usexet men ikke desto mindre er

vi har også for år tilbage afsat en række ressourcer til det

det er som om det hele tiden gror til der sker ikke

rent faktisk ved noget om digitaliseringen i uddannelsesverdenen

der sker i den her branche og hvad der er af muligheder

forskere som ved noget om det didaktiske sådan at man bruger digitalisering

mening og ikke bruger det der hvor det ikke giver mening igen

rigtigt

for den her branche med digitalisering at der generelt

den offentlige sektor laver for meget selv

alt for lidt og går i direkte konkurrence med virksomhederne det er med til at blokere for at der rent faktisk sker en fornuftig og hurtig udvikling på det her område når alt det er sagt er det vi tager stilling til nu at der skal flyttes

liberal alliance det vil vi meget gerne vi synes det er afsindig vigtigt at erhvervsskolerne fungerer godt og det har været nødvendigt at foretage den

som det her er en del af at der skal ske en

ungdomsuddannelserne der har vi i liberal alliance

at der skal foretages en høring

som politikere gøre os selv den tjeneste jævnligt og

regler som vi har indført som

diskuterer dem og så fjerner vi så mange af

som det giver mening sådan at de kan

udføre deres arbejde bedst muligt

høj kvalitet

undervisningstaxameter i alternativet anerkender vi en vis logik i

at bygningstaxameteret måske skal være mindre når eleverne

anerkender helt klart også behovet for

effektivisere arbejdsgangene på ungdomsuddannelserne når det er sagt er der rigtig mange

høringssvar gik på at det er

finansiere reformer på uddannelsesområdet ved at tage penge fra samme

og styrker men det er rigtig ærgerligt at man vælger at skære i fjernundervisningen for at finansiere

må man tage midlerne fra nogle andre områder flere interesseorganisationer

har i deres høringssvar også peget på at det her lovforslag faktisk kan have en effekt for de svage borgere og for yderområderne i danmark og det er vi sådan set enige med dem i der er nogle

studerende som af forskellige årsager måske har svært ved at transportere sig til og fra uddannelsesinstitutionerne

funktionsnedsættelse psykisk funktionsnedsættelse som har rigtig stor glæde af at kunne deltage i fjernundervisning med det her lovforslag må man gå ud fra at vi

fjerner noget incitament fra uddannelsesinstitutionerne til at tilbyde fjernundervisning og dermed

set også muligheden for at deltage i fjernundervisning for nogle af de borgere der enten har svært ved

bor i yderområderne som jo er et område regeringen lige har opprioriteret kan man sige i form af udflytning af

nogle af de mest udsatte gruppers muligheder for at uddanne sig og det synes vi er rigtig problematisk når vi i alternativet skal vurdere hvordan vi stiller os politisk til lovforslag beslutningsforslag eller andre politiske initiativer vægter vi det altid op imod det vi kalder vores tre bundlinjer den økonomiske den sociale og den miljømæssige i forhold til det her lovforslag synes vi og det har jeg nævnt at

forhold til at vi kan reducere nogle transportomkostninger det kan det her lovforslag også være med til at underminere

potentiel innovation i fjernundervisning som vi i høj grad i danmark kan bruge

til udlandet vi kan faktisk eksportere nogle af vores gode ideer på det her område

institutionernes muligheder for at tilbyde god og innovativ og dygtig fjernundervisning for os er

spørgsmål om at man får undervisning på institutionen eller derhjemme det

så skal man da bruge dem på at gøre den fjernundervisning så meget bedre så derfor

det her lovforslag opsætter nogle barrierer for fjernundervisning

som man jo har ment har været en grund til at vi kan reducere i forhold til også

bruge de midler til at gøre den endnu bedre det havde vi håbet man kunne gøre i stedet

idet vi i forhandlingerne arbejdede for at skolerne skulle få en chance for at blive hørt og at ingen skoleform skulle efterlades med strukturelle underskud som nødvendigvis ville gå ud over kvaliteten i undervisningen jeg kunne ikke samle opbakning til en egentlig høring af skolerne men der bliver nu en proces hvor skolerne kan melde tilbage med forslag så besparelserne bliver så lidt skadelige som muligt og det ser jeg frem til jeg deler bekymringen for at de nye taxametre allerede træder i kraft

første januar og ikke først fra sommer jeg synes at

skal anerkendes for at de accepterer det rimelige i at fjernundervisningstaksten bliver sat ned og de har en pointe i at varslingen er lidt kort så det bliver svært for dem at ændre på aktiviteterne dermed risikerer vi at besparelserne også kommer til at slå igennem som reelle besparelser

jo desværre kun et lille plaster på såret fordi skolerne stadig væk skal aflevere pengene i to tusind og sytten to tusind og atten og i to tusind og nitten vi er i radikale venstre enige i at flytte nogle af pengene fra gymnasierne og

at styrke erhvervsuddannelserne og vi står inde for de aftaler vi har indgået og derfor bakker vi selvfølgelig også op om lovforslaget her

jeg føler at regeringen snyder os og langt værre skolerne ved at

kommer til at barbere ned ikke bare på vores gymnasier men jo også

er den samme problemstilling her er der ikke en verden til

på den vurdering der ligger hos det konsulentbureau som har skabt grundlaget for den her beskæring

på fjernundervisningen og så den virkelighed der tilsyneladende er ude på skolerne vi kan i hvert fald se at

sætter et meget stort spørgsmålstegn ved vederhæftigheden

den analyserapport der ligger deler ordføreren ikke min bekymring for at her er der igen tale om at der er meget stor

på den virkelighed der findes i konsulentbureauet

men jeg vil bare fredsommeligt spørge ordføreren om ordføreren er indstillet på sammen med enhedslisten at underkaste

analyse der nu er lavet et meget grundigt eftersyn i udvalgsarbejdet og såfremt det viser sig at konsulentrapportens virkelighed ikke svarer til skolernes

virkelighed virkelighed så at finde andre løsninger

og forsøgte hele tiden at sætte erhvervsskolerne på dagsordenen i en tid hvor meget meget få politikere faktisk havde børn der gik på erhvervsskolerne og vigtigst af alt vi prøvede igen og igen

en reform der skulle gøre det mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse for det

vi var vigtigt erhvervsuddannelsesreformen kom vi var med det var meget vigtigt for os den rummer mange gode ting den gør det mere forståeligt og overskueligt

indgangen til uddannelsen hvor der før var tolv

timeløft og vigtigst af alt når jeg var ude til lyttemøder

er kommet et bedre ungdomsuddannelsesmiljø der er blevet mere fællesskab derude og det

anden ungdomsuddannelse det var tit det vi hørte var galt det er vi rigtig glade for nu skal reformen så finansieres og det er sådan set ikke sfs kop te det er ikke min kop te at man

egen hale og finansierer en reform ved at

så vigtig at vi var klar til at gå langt for at få lov til at sætte vores aftryk på den

vi også nogle der stod med armene oppe over hovedet for det

vi kæmpet for i mange år derfor er vi selvfølgelig også med til at finde finansieringen

for at kunne finansiere erhvervsuddannelsesreformen

ikke muligt at fastsætte særskilte takster for tilskud til undervisning der gennemføres helt eller delvis som fjernundervisning det betyder at der selv om det er fjernundervisning stadig

bygningstaxameter fællesudgiftstaxameter og fuldt undervisningstaxameter

vi nu den prioritering at vi siger at der skærer vi og laver et særskilt taxameter for fjernundervisning jeg vil ikke bilde

til at kunne mærkes det her kommer til at gøre ondt og det

vigtigt at få lavet en erhvervsuddannelsesreform der gør det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse

jeg bare til slut sige og det er nok mest en opfordring at jeg var tæt på at gå

og det var mest af alt fordi

sagde det fjerner vi bare igen

hårde slid og de her mange ambitioner

at gøre erhvervsuddannelserne bedre var man klar til at sælge i

til at man gør nu men det kan være det er rundet af kommunalpolitik og når man har stået med armene oppe over hovedet og glædet sig over en reform taget æren for den så hjælper man også til at finde finansieringen til den men jeg bifalder ikke de dobbeltbesparelser man laver nu jeg bifalder ikke at man

besparelser andre steder i ungdomsuddannelsesvæsenet for at tilføre

flere betjente det er altså en mærkelig prioritering også fra dansk folkepartis

jeg har det faktisk sådan at hvis jeg skulle vælge

at hele erhvervsuddannelsesområdet

og arbejder mere målrettet på

stærkt studiemiljø er vigtigt

finansieringen inden for det samlede uddannelsesområde

vi behandler i dag

tilvejebringer hjemmelen i institutions og uddannelseslovgivningen til at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning

tages stilling til i de årlige finanslove

at fremhæve at det provenu der skabes med de særskilte takster for fjernundervisning

uddannelsesindsatsen

til vores erhvervsuddannelsessektor lovforslaget vi

og socialdemokraterne dansk folkeparti liberal alliance

det konservative folkeparti indgik den anden oktober to tusind og femten om udmøntningen af den negative budgetregulering på baggrund

om mere attraktive erhvervsuddannelser som jeg omtalte før fra februar to tusind og fjorten

aftalen på baggrund af en analyse fra et

var blevet udformet under den tidligere regering

hundrede og to og tres million kroner årligt fra to tusind og seksten ved at fastsætte særskilte takster

undervisningsform hvor lærer og elev ikke nødvendigvis fysisk er til stede det samme sted men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier

på ingen måde digitaliseringen også i vores uddannelsessektor er meget vigtig

jo også på at det er noget der har udviklet sig over tid det vil sige at de taxametertilskud for så vidt angår fjernundervisning vi har i dag og som knytter sig til de enkelte uddannelsesretninger

bygningstaxameter uanset om undervisningen er gennemført som almindelig undervisning eller helt eller delvis som fjernundervisning med det lovforslag vi behandler i dag tilvejebringer vi de fornødne hjemler i undervisnings og institutionslovene for ungdomsuddannelserne og den almene voksenuddannelse for at kunne fastsætte særskilte takster for tilskud til fjernundervisning

prioritering at sige at vi påtager os ansvaret for at finansiere vores erhvervsuddannelser og sikre mere attraktive og stærke erhvervsuddannelser

finansieringsformer der

på bordet som følge af den aftale der er blevet lavet under den tidligere regering tilbage i februar måned to tusind og fjorten og

det skulle findes inden for det samlede uddannelsesområde

at det er vigtigere at vi får en solid finansiering af vores erhvervsuddannelser

at fastholde et taxametersystem hvor man får udmøntet det samme taxameter for tilstedeværende undervisning og fjernundervisning

behandling og jeg ser frem til debatten i udvalget og i salen i dag

kroner refererer til tilpasningen af tilsagnet i to tusind og femten

af tilsagnsrammen for udviklingsbistanden jeg vil starte med at understrege at regeringen allerede annoncerede en opbremsning i udviklingsbistanden i to tusind og femten under den gennemførte valgkamp samtidig overtog vi en økonomi hvor de offentlige finanser viste sig at være i mindre god stand

milliard kroner i to tusind og femten sammenlignet med vurderingen af de offentlige finanser i maj to tusind og femten dermed forventes det samlede underskud i to tusind og femten at overstige halvtreds milliard kroner

to procent af bnp i to tusind og femten

underskuddet på den såkaldt strukturelle saldo i

procent af bnp hvilket ligger langt over budgetlovens grænse på nul procent af bnp det er en hovedprioritet for regeringen at vi får styr på økonomien og sikrer en større margen til eus underskudsgrænse og til underskudsgrænsen i budgetloven opbremsningen i udviklingsbistanden i to tusind og femten er derfor en del af regeringens overordnede økonomiske politik og nødvendig for at nå regeringens andre prioriteter

procent af bni i to tusind og femten vi har altså valgt en gradvis tilpasning

valget regeringen gennemførte tilpasningen ved at reducere bidragene til en række partnere og indsatser i mange tilfælde er der tale om langvarige samarbejder der er bygget på gensidig tillid og som vi ønskede at respektere

derfor været et afgørende kriterie at der ikke brydes juridisk bindende aftaler tilpasningen er således sket blandt de budgetposter hvor der endnu ikke er indgået tilsagn og hvor der ikke ligger en juridisk forpligtelse samtidig har regeringen valgt at prioritere særlig humanitære indsatser og indsatser i

og migranters nærområder højt det gør regeringen ud fra den ekstraordinære flygtningesituation i verden

mit klare indtryk at der er enighed om at det er den rigtige prioritering

hjælpe de mennesker i verden er i akut nød lige nu der er i to tusind og femten indtil videre ekstraordinært blevet tilført to hundrede og fem og tyve million kroner mere end det der oprindelig stod i finansloven for to tusind og femten på den humanitære ramme det vil primært gå til at øge støtten til flygtninge og internt fordrevne i syrien og i syriens nærområder tilpasning

og udført inden for de gældende juridiske

økonomier skal give nul procent af bni i udviklingsbistand og det vil vi vedblive med at give

undersøge nogle flere skuffer i finansministeriet vi har leveret et ekstraordinært bidrag

den humanitære indsats i syrien og nærområderne og vi vil fortsat i de kommende år

et meget meget højt niveau endda et højere niveau afsat på

til næste års finanslov end vi har set tidligere

at tage sig af folk i nærområderne og sørge for at de kommer hurtigt tilbage til deres eget område det synes jeg virker mærkeligt jeg synes også det virker mærkeligt at man skærer på tre områder der skader direkte i mali hvad er grunden til at man skærer så vanvittigt netop i år og netop nu hvor man man siger at man vil

juridisk bindende forpligtelse og så har vi valgt at prioritere jeg vil gerne indrømme her at det gør ondt at prioritere der er masser af de forslag som vi

men når man kigger på at den samlede ramme bliver mindre så er det en prioriteringsdiskussion

er vigtigst og der har vi både i to tusind og femten men mere i to tusind og seksten og

at lægge nogle rammer op for hvad det er vi prioriterer

næste år kommer nogle penge når det er her fn skal gøre en indsats med det samme

jeg gerne opfordre ministeren til at holde op med

sige vi skal spare vi er nødt til at spare vi har ikke råd til det det synes jeg er ansvarsforflygtigende jeg synes det ville være meget meget bedre og mere ordentligt hvis en minister siger vi vil spare

for det er jo fakta når man laver prioriteringer

er jo indhold i de her ting og når regeringen har prioriteret

jeg synes det ville lyde mere ordentligt og ærligt at stå ved det altså være mand i egne

derfor har vi gennemført den politik som vælgerne har givet os mandatet til at gennemføre

den tidligere regerings politik

det giver næsten sig selv når jeg er enig i den skal jeg

det hjælper jo ikke ret meget i forhold til det tillidsforhold som bliver brudt det

opfatter det sådan at staten danmark har givet tilsagn om at gøre sådan og sådan et tilsagn der så var defineret af en anden regering det er

hvis han skal fastholde tilliden

danmark har udeomkring i verden

hvor vi har valgt at reducere

en ærgrelse men også en forståelse for

også sådan at det nye parlament har retten til at træffe nye beslutninger og

og dermed bryde en lang række ganske vist ikke juridisk indgåede aftaler med en lang række forventninger som

haft og fremmest de mennesker

vi vidste ikke dengang hvor stort et hul der var i kassen som vi overtog

at der var så store økonomiske problemer

påstå at det ikke blev sagt før valget er faktuelt forkert

også af repræsentanter for venstre som på daværende tidspunkt

ikke bare i fn i eu og og alle de steder hvor vi har lovet de her penge men også langt bredere end det jeg går ud fra at

de samme mange mails fra danskere der er dybt engageret

små civile organisationer

som vi har i dag med de vanvittig mange flygtninge fordi folk

i syrien er dræbt og at der er omkring fire millioner

det skyldes præsident assad og derfor er det at vi har en politisk

verdenssamfundet til at skabe en situation hvor assad skal væk

ydet bidrag i forhold til at genopbygge samfund der bliver befriet fra undertrykkende regimer

vi laver humanitær bistand i syrien vi gør rigtig rigtig meget for at afhjælpe situationen men det kan først lykkes

men at stramninger snarere handler om at omdirigere flygtninge til andre lande

hvis ikke man gør noget ved årsagen til at mennesker flygter har man ikke løst problemet

når mennesker er parate til selv og med deres små børn at træde op i en usikker gummibåd i middelhavet

må være helt fantastisk at bo i europa så er det fordi de er så desperate at det de kommer fra er endnu værre en af de ting vi har set her

været at pengene

nogle steder var de nede på tre fire kroner om dagen at leve for det kan man ikke det kan man heller ikke i jordan

januar måned står de uden finansiering

at de ikke kan se et håb om en lysere fremtid i deres eget land

er at skære i udviklingsbistanden

det håb

akut en krise i danmark at vi simpelt hen er nødt til at spare på det der er den langsigtede langsigtede mulighed for overhovedet

at undgå flygtningestrømme

det laveste niveau i tredive år i tredive år det betyder at de sidste tredive år

men nej nu rækker pengene ikke længere siger regeringen men det holder jo ikke det er jo et spørgsmål om at vælge regeringen vælger at sænke skatterne

vi hører om billigere biler og registreringsafgifter og arveafgifter for rige familier

flygtningestrømme i fremtiden

så en straksopbremsning for udviklingsbistand så den gælder her og nu og lige med det samme

det kan man godt gøre man kan smække kassen i men er det klogt

nej det er både uklogt og hjerteløst

mennesker desperation nok til at ville flygte og uanset om de kommer til europa eller ej er ingen mennesker tjent med at skulle flygte

hals og hoved med barn og pakkenelliker på armen så min

besparelser brug nogle af de penge finansministeren har fundet ovre i skufferne

i finansministeriet på

at mennesker kan få en fremtid i deres eget land at de kan få nogle anstændige madrationer at de kan komme i skole

jeg tror ikke jeg behøver at sige det men jeg gør det alligevel på vegne af socialdemokraterne kan jeg oplyse at vi støtter sfs

den socialdemokratiske ordfører ikke erkende at danmark

stadig væk vil være i topfem i forhold til

så skulle den socialdemokratiske harme måske ikke rettes mod resten af verdenssamfundet

bøvlet fordi regeringen ikke har styr på det jeg

få rigtig mange flere journalister til at lytte med hvis vi kunne få svar på det

jeg fuldstændig enig i jeg er fuldstændig enig i

skal sige til de andre og det gør vi også fra socialdemokratiets side nu må i til lommerne venner

nu må i til lommerne venner jeg siger

hvis man selv betaler det man plejer

sige at

i fn i new york og talte om det her men jeg synes bare det virker meget mærkeligt at angribe en regering som

med en vis berettigelse følt sig noget skuffede over denne beslutning de har haft en forventning om støtte som nu annulleres i det lys har dansk

at de omtalte tilskud i den ideelle verden nok kunne være annulleret lidt mere skånsomt det gælder i særlig grad i forhold til at en række af de skuffede organisationer er græsrodsorganisationer som i høj grad drives på frivillig basis og med det engagement som vi i danmark normalt sætter stor pris på dansk folkeparti lægger imidlertid afgørende vægt på ministerens udtalelse om at der ikke er indgået juridisk bindende aftaler om de annullerede tilskud

til det fremsatte forslag bemærker dansk folkeparti at det i bemærkningerne til forslaget fremhæves at de en milliard kr som forslaget omhandler skal udbetales fordi et flertal i folketinget har givet udtryk for at danmarks ramme for udviklingsbistand skal være nul procent af bni dette argument kan dansk folkeparti ikke erklære sig enig i

fns anbefaling er nul procent af bni og det niveau finder

afslutningsvis vil jeg sige til forslagsstillerne at i en verden med

eu som ikke evner at opretholde europas ydre grænse og med partier i folketinget som ikke ønsker kontrol med den nationale grænse så må forslagsstillerne ja

bo og leve og vokse op i det land hvor

på grund af sult og sygdom og krise og krig går på

en rigtig god investering og måske også i overensstemmelse med dansk folkepartis ønske om ikke at have så mange flygtninge der kommer til europa

gøre begge dele man kan bare sige at vi er ligeglade med

som vi i danmark ikke helt er herre over det man så kan

at anvende på eksempelvis flygtninge indvandrere

at for hver krone vi bruger i danmark

kunne vi hjælpe ti gange

en levevej i det land det er derfor vi skal have den strategiske udviklingsbistand samtidig med at vi hjælper i nærområderne ellers kommer der bare flere og flere og flere flygtninge

godt ske at dansk folkeparti synes at ambitionsniveauet er højt men jeg skulle hilse og sige at kriseniveauet i verden altså også er særdeles højt og hvis ikke vi vil have

vi nødt til at gøre noget også på den strategiske bane

skulle man så ikke komme med

stolte af og derfor forstår jeg ikke sfs og andre venstrefløjspartiers konstante forsøg på at tale dansk udviklingsbistand langt ned under gulvbrædderne

at vi er blandt de fem lande

ja vi er ikke nummer en

bedste hvis resten af den vestlige verden kom op på danmarks niveau

danmark et foregangsland når det kommer til at leve

til fns målsætninger vi ligger stort set alene i udbrud med resten af eu hængende bagest i feltet regeringen har valgt en gradvis tilpasning af udviklingsbistanden således at de samarbejder der har kørt i årevis udfases på bedst mulig måde der er således ikke tale om at bistanden lukkes ned fra den ene dag til den anden danmark lever naturligvis op til de juridiske ting

at dansk økonomi havde det langt værre end forventet da venstre overtog regeringsansvaret i juni lad mig derfor hive et par nøgletal

illustrerer de udfordringer danmark står over for skønnet for det

var i august skredet med cirka syv og tyve

milliard kroner i to tusind og femten sammenlignet med vurderingen af de offentlige finanser tilbage fra maj

procent af bnp i to tusind og femten underskuddet på den såkaldte strukturelle saldo i to tusind og femten var samtidig øget til nul procent af bnp hvilket ligger hvilket ligger langt over budgetlovens grænse på nul procent af bnp

over dansk økonomi er man som regering naturligvis nødt til at handle

det var rent faktisk noget vi gik til valg på

sinde at reducere udviklingsbistanden men samtidig fortsat at leve op til fns anbefalinger det viste sig

blandt andet denne prioritering med de økonomiske udfordringer danmark står over for så

mange andre muligheder det er jo heller ikke for meget at sige at sf dermed også har svært ved at pege på hvordan partiet vil finansiere forslaget venstre kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget og vil stemme imod og jeg skal hilse fra det konservative folkepartis ordfører

kan støtte beslutningsforslaget

og gå til biddet om om vi skylder tredjeverdenen det om vi har brug for at tredjeverdenen udvikler sig om vi har brug for at danmark giver et ekstra bidrag i en kritisk situation hvor verden er i brand jeg synes godt nok at det er det det drejer sig om i stedet for at snakke udenom jeg synes godt nok det drejer sig om om venstre også er hoppet på dansk folkepartis

fordi det ikke hjælper noget alligevel er venstre ikke klar over at hvis ikke vi har strategisk udviklingsbistand i de lande hvor folk bor og er fattige og syge

i nærområdet til syrien sådan at vi kunne hjælpe de folk som er i akut nød at begynde fra enhedslistens side at tale om kunstundskyldninger

dårlige undskyldninger viser lidt om den

enhedslistens økonomiske politik

enhedslisten åbenbart kender tilstedeværelsen af

så det er de fremtidige generationer som står med den økonomiske

også står med det store problem der handler om at vi kommer ud over eus krav

skærer så hårdt som det gør

gerne spørge endnu en gang er det at hjælpe i tredjeverdenen

ikke en slags investering som vi er nødt til at gøre i den her tid eller skal andre bare gøre det er det ikke sådan at vi i danmark kan prioritere anderledes som udenrigsministeren sagde er det en prioritering det er ikke noget vi er tvunget til han ville gerne så når han blev presset til det stå ved det

det lyder som om ordføreren siger at vi skal finde en undskyldning for at gøre det her og så kommer man med alle sine tal det er da politisk og økonomisk prioritering vi skal ud i og det kan i vel finde ud af

kan være vi håndhæver den klare anbefaling og hvis bare resten af samfundet

resten af verdenssamfundet kom op på bare nogenlunde samme niveau

kunne vi dæleme undskyld jeg bander virkelig komme langt

og det er jeg enig

for fremtidens generationer det er jo fremtidens generationer

mange generationer frem få år

når flygtningestrømmene ikke stopper fordi mennesker flygter fra armod og fra krig det er jo det venstre leverer til fremtidens organisationer med sin

at vi lovede noget før valget vi ønsker at sikre en opprioritering blandt andet på politiområdet hvor ordførerens eget parti jo heldigvis er med i den politiaftale vi ønsker

og vi sagde at finansieringen til blandt andet bedre sundhed skulle

det jo svært så at sige at kaste os mærkelige motiver

vi vil stadig væk have en ekstremt ambitiøs udviklingspolitik

superliganiveau kan man sige lidt firkantet at nu er den på superliganiveau

vil gennemføre allerede i år fjernes det er et godt skridt i en rigtig retning og så passer det

konservatives holdning om at udviklingsbistanden skal ligge på mindst nul

procent af bni i øvrigt som det eneste borgerlige parti der tør

område og dermed bør der jo være et flertal i folketinget men

de konservative så alligevel er på vild flugt fra deres fine ønsker i fn holdt statsministeren sin tale til generalforsamlingen hvor roste fns store indsats

om nødvendigheden af at gøre endnu mere nødvendigheden af at gøre noget for flygtninge nødvendigheden af at gøre noget for klimaet nødvendigheden af at have et effektivt fn og så videre og så

alle var begejstrede de troede at nu

ulandsbistanden i danmark men der gik kun et døgn

det var opløftende at lytte

resultatet og den varme luft da vi kom hjem

blandt andet vil danmark melde sig helt ud af en række fn organisationer

befolkningstilvæksten er en af årsagerne til flygtningestrømmen fns udviklingsprogram

beskæres mozambique zimbabwe indonesien nepal pakistan og bolivia skal ikke længere

regeringens løfte om at afrika skal opprioriteres bistandsorganisationerne får beskåret deres

lukkes helt allerede i år i to tusind og femten skæres

et par måneder tilbage af året med ét hug mister mennesker penge de var blevet stillet i udsigt hundredvis af mennesker der arbejder for en mere retfærdig verden får i disse uger deres fyresedler både i bistandsorganisationer og i ministerier

mali som vi talte om tidligere på dagen fns terrorbekæmpelsesfond

fns fredsopbygningsfond

mali som vi talte om tidligere i dag fns landbrugsfond

er der sker med den her regering det er vigtigere at sende jægersoldater til mali og bombefly til syrien end det er at være strategisk i sin udviklingsstrategi og når man så siger at det er nødvendigt at spare vi er nødt til at spare som jeg sagde

råd til at spare det er aktive handlinger fra jer det er aktive beslutninger det er aktive prioriteringer

det er tallene der bestemmer

øvrigt i strid med regeringens mål om at begrænse verdens flygtningestrømme regeringen adresserer ikke som i selv påstår

at mennesker flygter disse nedskæringer vil tværtimod øge flygtningestrømmene det er kortsigtet det er dyrt det er brutalt det er kynisk og det er ynkeligt da verdens fattigste ikke har en chance for at protestere over for jeres kyniske politik vi kan simpelt hen ikke være det bekendt derfor støtter

enhedslisten sfs forslag om at redde væsentlige dele af aktiviteten i

det betyder ikke at

gør det indtryk men det ændrer jo ikke ved at vi hvis vi

også efter de gennemførte besparelser er et ud af blot fem lande i verden som lever op til fns anbefalede niveau for støtte liberal alliance sagde ligesom den nuværende regering før valget at vi mener at

af bni og det mener vi selvfølgelig også efter valget og i det lys kan vi ikke støtte

hvis man tænker på at det jo koster hvis nu flygtningene kommer til europa og til danmark og hvis ikke vi sørger for at

de kan leve et godt liv der hvor de lever i øjeblikket

at det er en god investering og at pengene faktisk vil komme igen på den længere bane ikke kunne appellere til

vi støtter at danmark fortsat har et niveau på nul

som et ud af fem lande i verden

og det var der mange andre lande også nære nabolande

jo jeg synes det er en god investering at have et højt niveau for udviklingsbistand og derfor støtter vi

langtfra er nok engang en procent kan gøre det

hjælpe på vejen skulle vi så bare sidde og vente på at kloden brænder klimamæssigt og også menneskeligt og socialt og

selvgodheden skulle så gøre at vi bare kan sige at det

man kunne give jeg hæfter mig ved og det gør jeg med glæde

danmark selv om vi gennemfører de her besparelser stadig væk lever op til fns anbefalinger som et ud af kun fem lande altså det synes jeg ikke der er nogen grund til

jeg var i øvrigt også i new york og jeg skal hilse og sige at man der ikke var spor begejstret for danmark

man talte ikke om at vi tilhørte de fem bedste lande i verden men man talte om

et land som ydede det som vi plejede at gøre så jeg var meget flov over at være i new york selvfølgelig var folk høflige men de lagde bestemt ikke skjul på at de var meget meget skuffede over at danmark skar ned på sin udviklingsbistand men jeg skal i øvrigt ikke sige ret meget for

fru mette gjerskov og herre christian juhl har

konsekvens det får for de fattigste lande at vi

skal spare det er vel rigtigt nok men hvorfor i alverden skal vi lade de allerfattigste lande i verden betale for vores besparelser man burde jo have kunnet fundet pengene et andet sted jeg har netop jeg tror

det var i går læst i politiken om en

som var fange hos isis i elleve måneder og han fortalte at de når han hørte dem tale

det var vidunderligt at vi bombede dem for hver gang vi bombede dem så fik de endnu flere hellige krigere så kunne vi ikke have sparet på nogle af de bomber vi havde tænkt os at smide ned

over isis i stedet for at spare på udviklingsbistanden

ja det er bare ærgerligt at der ikke bliver flertal for forslaget det havde vi gerne set men tak fordi i kom med det sf det er vi i hvert fald glade

folketingsdebatterne her men i det her tilfælde er

jo altså tale om tal som dækker over en virkelighed der kommer til at ramme utrolig mange mennesker især i ulandene men faktisk også herhjemme jeg synes det har været nogle lange uger jeg har aldrig prøvet at modtage så mange mails fra alle mulige danskere der er dybt engagerede

at gøre tilværelsen bedre i mange af de lande som folk flygter fra i øjeblikket som samler tøj ind som forsøger at hjælpe forfulgte kristne

danskere i oplysningsarbejde som på enhver måde forsøger at forankre hele deltagelsen og hele engagementet i resten af verden i den danske befolkning og de føler sig kørt over og det må jeg sige at jeg godt forstår for jeg er ikke enig med udenrigsministeren når man siger at det der er foregået i år i to tusind og femten er varslet når man siger at man har en opbremsning

stigningen som ellers var planlagt af den tidligere regering det er fair

selv om jeg er blodig uenig i den politiske prioritering det har man også anmeldt men man har ikke anmeldt under folketingsvalget at man ville skære ned til næsten nul procent allerede i år

har foretaget frem mod den attende juni i år som engagerede danskere har regnet med som udviklingsorganisationer og fn organisationer har regnet med og som en masse mennesker i ulandene har regnet med så er der et helt tredive perspektiv som er erhvervsperspektivet en lang række af de her projekter er også noget som erhvervslivet ser interesser i så jeg synes ikke at den proces er fair også selv om man juridisk åbenbart godt kan tillade sig på den måde

sidste år

af verdens højeste udviklingsbistande og det er rigtigt at det har vi men man skal opmærksom på en ting og

de her tal lidt forskelligt i de forskellige lande

nogle lande der regner det bidrag man giver til præasyludgifter med i udviklingsbistanden der er faktisk også nogle lande der ikke gør det i danmark har vi en tradition for det

vores regering også at man regner det med men hvis vi korrigerer for de forskellige måder man gør det op på så ser billedet

betydelig højere udviklingsbistand netto kan man sige sydpå end man måske umiddelbart skulle tro i forhold

milliard kroner i bistanden til verdens fattigste det har konsekvenser for hvad den her regering kan levere i nærområderne også selv om man relativt prioriterer

de reserver man har at gøre godt med senere på året bliver mindre det er fair at man laver en politisk prioritering regeringen har tilsyneladende et flertal for at gøre det

skal ikke bilde den danske befolkning ind at det ikke har dybe og alvorlige konsekvenser både for de mennesker det går ud over

og strategisk betænkelige i at man i den grad skærer ned på den danske udviklingsbistand i forhold til en masse andre problemer

niveau skaber andre andre vanskeligheder

vi er nødt til at tage den udfordring meget mere alvorligt end

skære væk i de følgende år men det man så også gør er at man

i to tusind og femten

lang række tilsagn som man har givet forskellige steder både i den tredje verden men også

organisationer her i danmark og

også fordi

der kritiserede nogle for at ville tale den danske

ned under gulvbrædderne nej det er

er ingen tvivl om at danmark har en meget meget høj international profil

og forhåbentlig også vil have det fremover

men hvad angår udviklingsbistanden er

en så høj profil på det område giver

mulighed for at få kontakter

giver også mulighed for at erhvervslivet

få kontrakter

at man har kunnet regne med os

også nogle moralske konsekvenser som igen får konsekvenser i forhold til den tillid man kan have til os som igen får konsekvenser for vores udenrigspolitiske handlefrihed

ikke bare et spørgsmål om at der bliver sparet nogle penge væk på nogle linjer i finansloven

nedskæringer men jo også det at man skærer ned

op til de de tilsagn

jeg forstod at venstre kunne tale på de konservatives vegne specielt fordi de konservative faktisk har været kritiske over for det her og har udtalt at man var imod de her nedskæringer i to tusind og femten så

og hvad de mente da de tidligere gav udtryk for

den støtte der kommer fra forskellige partier jeg er ikke glad for regeringens nedskæringer på det

kæmpe videre imod de nedskæringer